justitsministeren lovforslag nummer l ni og firs per clausen

beslutningsforslag nummer b tre og tredive og b fire og tredive

det er ikke tilfældet

er l treogtyvende det vil er teknikken der er galt på den så i skal gå tilbage igen kære venner

det noget at i sidder og ser viasat

ændringsforslag men herre niels helveg petersen

ikke støtte dette forslag vi vil undlade at stemme for det første er vi imod det som motiverer forhøjelsen af lønsumsafgiften nemlig lempelsen

er det fordi vi har den grundholdning at bestemte

det er det der meget tydeligt sker her vil gerne citere fra bemærkningerne til lovforslaget

får virkning fra den første januar to tusind og elleve og dermed bidrager til finansiering af jordskattelettelsen

det er simpelt hen dårlig lovgivningsskik

bestemte indtægter skal gå til dækning af bestemte udgifter hvis det princip bredte sig i vores lovgivning ville det blive fuldstændig

markere den grundholdning og for at om jeg så må sige sige til regeringen lad være med

skal bruges til at dække bestemte udgifter at det så oven i købet er en udgift vi er imod understreger kun vores

for lovforslaget stemte en hundrede og seks

det er ikke tilfældet så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

udtale sig det gør herre peter westermann

ønsker at indføje i lovforslagets § fjorten

huseftersynsordningen og der er

bragt historier der viser at ejendomsmæglere og forsikringsselskaber lægger pres på de bygningssagkyndige der udfører tilstandsrapporter så forbrugerne får en tilstandsrapport de ikke kan stole på det er et gennemgående problem

huseftersynsordning og et problem som altså omfatter cirka tredstusind

tilstandsrapporter om året det er rigtig mange forbrugere der kan risikere at købe katten i sækken derfor ønsker vi at vaccinere mod en flig af den

kan herske ved at de syns og skønsmænd der skal

tilstandsrapporterne altså ikke selv er er indblandet i at udføre tilstandsrapporter så så man ikke slækker på kontrollen over for

afstemningen slutter

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

åbnet den første der får ordet er fødevareministeren

samtale i salen der ikke vedrører det her punkt

i dag førstebehandler vi det fremsatte

om at regeringen skal sikre at alle fødevarer mærkes hvis de stammer fra dyr der har spist

at gmo foder indgår i produktionen så de kan tage stilling til om de ønsker at bruge produkter som er baseret på en produktionsform

det er som hovedregel regeringens overordnede holdning at forbrugerne skal have mulighed for at træffe et oplyst valg når de køber fødevarer ud fra det synspunkt virker det måske umiddelbart som en god idé med oplysninger til forbrugerne om

gmo fodring der er dog en række forhold som gør at det alligevel ikke er hensigtsmæssigt

jeg skal indledningsvis oplyse at de nuværende eu regler kræver godkendelse og mærkning af alle fødevarer og foderprodukter som indeholder eller er fremstillet af en gmo de nuværende regler kræver ikke oplysning på animalske fødevarer om fodring med gmo foder da sådanne produkter ikke betragtes som fremstillet af en gmo beslutningsforslaget kan derfor

første ikke begrundes i sundhedsmæssige hensyn da der ikke er nogen forskel på kød mælk og æg fra dyr der har fået gmo foder

dyr der ikke har fået gmo foder for det andet vil et sådant mærkningskrav være vanskeligt at kontrollere det vil være muligt at kontrollere visse foderprodukter med prøvetagning og analyse som det allerede sker i dag men det kan ikke måles analytisk om en fødevare stammer fra et dyr der har fået gmo foder kontrollen ville derfor skulle foregå ved dokumentkontrol som det foregår

væsentligt argument imod en eventuel mærkningsordning at det vil forringe konkurrenceevnen for de danske produkter hvis danmark skulle indføre regler om mærkning af animalske fødevarer med gmo fodring vil der være tale om regler som går ud over de fælles eu regler regler som ikke er begrundet i sundhedsmæssige hensyn vil på grund af eu traktatens princip om varernes fri bevægelighed alene kunne indføres for danskproducerede varer og ikke for importerede produkter det vil sige at indførelsen af reglerne alene vil pålægge de danske producenter ekstra byrder med hensyn til at foretage mærkning da det som det korrekt nævnes i forslaget er ret udbredt at anvende

foder i danmark vil en meget stor del af de danskproducerede varer skulle mærkes med

gmo fodring dermed kan det for forbrugerne fremstå som om en stor del af de danske varer er produceret ved hjælp af

mens de udenlandske varer ikke vil fremstå som værende produceret ved hjælp af gmo foder da de ikke ville skulle mærkes med denne oplysning dette vil være vildledende for forbrugerne desuden vil reglerne gå ud over konkurrenceevnen for danskproducerede varer som vil blive dyrere end de udenlandske det skyldes at der vil være ekstra omkostninger i forhold til dokumentation og kontrol af om foderet igennem hele dyrets liv

der er allerede i dag mulighed for at fødevareproducenter frivilligt kan mærke deres animalske produkter med at de stammer fra dyr der ikke har fået gmo foder denne mulighed udnyttes dog ikke af producenterne der har tidligere været forsøgt mærkning af svinekød og kyllingekød med at dyrene ikke havde fået gmo foder men markedsføringen af produkterne stoppede hurtigt igen så åbenbart er der ikke et marked for sådanne produkter som jo vil være dyrere end de almindelige produkter forbrugere som ønsker at undgå gmo foder kan i stedet købe økologiske varer hvor dyrene ikke må fodres med gmo foder økologerne må gerne reklamere med at deres varer er produceret uden brug af gmo foder hvis dette gøres i generelle vendinger

gerne skrive økologiske dyr har ikke fået gmo foder

lignende derimod må det ikke fremhæves som et kendetegn

konkret økologisk produkt idet det så ville være vildledende for forbrugerne som kunne tro at andre økologiske produkter ikke har denne egenskab hvilket er forkert der er derfor en række argumenter for ikke at indføre krav om mærkning ved anvendelse af gmo foder som foreslået i beslutningsforslaget som i alle forhold skal vi sikre os et fornuftigt forhold mellem mål og midler undersøgelser peger på at der er et pænt kendskab blandt forbrugerne til anvendelsen af gmo foder i landbruget regeringen finder derfor ikke at der er et særligt behov for at oplyse nærmere om brugen af gmo foder i landbruget regeringen kan derfor ikke støtte

tyder på at et flertal af forbrugerne ikke ønsker at købe fødevarer som er baseret på dyr som fodres med gmo foder og

er enig med mig i at det burde være i overensstemmelse med et sundt liberalt synspunkt at man skal gøre alt for at sikre at forbrugerne kan træffe et bevidst valg

del af befolkningen godt ved

så der er et vist kendskab

synes jeg at netop de forsøg der har været prøvet herhjemme

lancere fødevarer hvor der ikke var brugt gmo foder og hvor både producent forarbejder og detailkæde deltog

kunne betale den pågældende produktion i og med at det var en dyrere produktion det viser egentlig

per clausen omtaler har man forsøgt at opdyrke

at rigtig rigtig mange forbrugere er helt klar over at når de køber økologisk køber de kød mælk og æg som ikke

frem for at begynde at lave en vildledning med at danske produkter kan vi pålægge at skulle mærkes men ikke udenlandske

at det er den rigtige model vi har nu

eller den modsatte mulighed at

i virkeligheden siger er at det er eu regler der forhindrer at vi i danmark gennemfører en mærkning af alle produkter som er baseret og at det

er gmo frie det har været forsøgt

har der ikke været afsætning på det fortæller mig at der er viden i dag om at hvis man ønsker

købe produkter hvor der ikke er brugt gmo foder

skal man vælge det økologiske så derfor tror jeg der er den nødvendige viden endnu en gang vil jeg nævne det problem det ville blive

importerede produkter kunne mærkes

at de faktisk ved at eksempelvis de økologiske produkter

andre måder at handle på end alene

her kan ministeren se et behov for at vi på anden vis sørger for at der sker en yderligere oplysning af befolkningen altså især i forhold til at understrege at økologien altid

at de valg der foregår derude i dag

i en bevidsthed om at hvis man ønsker produkter hvor der ikke er anvendt gmo

skal man gå efter efter ø mærket jeg

det jeg taler om her er jo spørgsmålet om

er der lavet undersøgelser der peger på at der

ved at der er en direkte sammenhæng mellem økologien og det at man ikke anvender gmo så kan ministeren henviser til en undersøgelse

også fair nok de laver nogle glimrende analyser

ministeren

tilgangsveje i forhold til at

økologimærket eller ved at bede landbruget

når der er gmo i et produkt

analyse der viser noget andet jeg tror at det vi har valgt i dag

er den rigtige og den synes jeg vi skal forfølge

har været i fdbs blad og jeg noterer mig faktisk at landmændene siger at

men at beslutningen skal være fælleseuropæisk så vil jeg spørge ministeren om han vil gøre noget for at det bliver fælleseuropæisk når producenterne siger

vil jeg være betænkelig ved at vi alene skulle lave en dokumentkontrol i samtlige syv og tyve lande i eu og begynde at indføre det her

en fordel at man så kan have nogle

produkter man ikke mener skal mærkes kan jeg være i tvivl om om alle syv og tyve lande kunne have den fornuftige og den rigtige kontrol

at der indføres mærkning af fødevarer som stammer fra dyr der har spist

sådan mærkningsordning forbrugerne ville ikke få bedre forhold som følge af dette forslag endda måske snarere tværtimod

risikovurderet det vil sige at produkterne er vurderet og fundet sikre at anvende og har ifølge efsa den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet ikke negative konsekvenser for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet

for det andet ville en mærkningsordning kunne være vildledende for

hvis man indførte en national mærkningsordning ville den alene kunne indføres for danskproducerede fødevarer og ikke for de importerede fødevarer det ville kunne give forbrugerne det fejlagtige indtryk

de danske fødevarer var produceret med gmo foder mens de udenlandske fødevarer

for det tredje ville det give dyrere fødevarer sandsynligvis en mærkningsordning ville betyde at erhvervet skulle bruge penge på et omfattende system af dokumentation og kontrol

forbrugerne der i sidste ende kom til at betale for ved kassen i supermarkedet desuden har forbrugerne allerede mulighed for at fravælge fødevarer

økologiske landmænd

kan man vælge at købe økologiske varer derudover ville det gå ud over

idet det for det første ville give dårligere konkurrencevilkår

desuden har fødevareproducenterne i

i produktionen en mærkning af fødevarer som stammer fra dyr der har spist

derfor gøre mere skade end gavn

et flertal af forbrugerne ikke ønsker at købe produkter der stammer fra dyr som har fået gmo foder at et flertal af forbrugerne tror at der bliver mærket med det og at et flertal af forbrugerne af samme grund ikke er vidende om at det gør sig gældende for stort set alle konventionelt producerede produkter

af hensyn til fødevareproducenterne skal holde forbrugerne i denne tilstand af uvidenhed for det er gavnligt for den danske konkurrenceevne og for de danske producenter

erling bonnesen siger altså at han er villig til at droppe enhver snak om det oplyste valg

ord i munden det

skulle man ikke indføre den her mærkningsordning og når vi ved at forbrugerne ønsker den her mærkningsordning og også ønsker at gøre brug af

erling bonnesen her prioriterer at varetage producenternes

overraskende i at venstre gør det er helt almindeligt

erling bonnesen om der er et eneste hensyn til forbrugerne der taler imod at man indfører den her

tænke mig at vide så skal bare til oplysning sige

skabe oplysning både om problemstillingen vedrørende gmo foder og dets betydning for de fødevarer vi får og om venstres

det rejste spørgsmål har ministeren allerede tidligere i debatten svaret på det så det

og i øvrigt også til de oplysninger

meget stor del af befolkningen har godt

dyr der har spist importeret gmo foder får det nedbrudt i fordøjelsesprocessen

set tjene enhedslisten til ære hvis man så også

mere bekymret for er at venstres ordfører ikke kan se at der kan være både rationelle og irrationelle forklaringer på hvorfor forbrugerne måtte ønske at vælge

ønsker at fremme gmo produktion under mere generelle omstændigheder

religiøse synspunkter der handler om at man ikke

de mindste byggesten så synes synes ordføreren ikke at der faktisk er gode grunde til at man af forskellige årsager skal have muligheden for at kunne vælge

jeg siger dermed ikke at vi skal indføre dette mærkningssystem men

regning forbrugerne skal være bedst muligt oplyst og forbrugerne skal have et frit valg og det har

jeg tror at rigtig mange forbrugere godt er klar over

virkelig gerne vil undgå det jamen så er det lige præcis de økologiske varer de går efter og det

at få forfulgt sådan at man kan få oplyst endnu mere om at hvis

og det har man altså også kunnet se en stigende tendens til men der er da behov for yderligere oplysning

at bidrage til men så ligger der jo en masse andre besvarelser i det som jeg skal henvise til

inde i debatten tidligere da ministeren var på

lidt ærgerligt at høre at ministeren ikke havde nogen nye ideer på linjen men vil

den generelle oplysning som jeg altså forstår at

oplyst så godt som muligt og det er jo også ude hos producenterne dem der producerer varerne

inden for de gældende regler kan

oplyst jeg synes det er godt at forbrugerne har et reelt frit valg

bidrager mere til forvirring end til oplysning og der ligger en række generelle regler på området allerede

for muligheden for at vi kan drøfte dette vigtige spørgsmål altså spørgsmålet om

fravælge mad der stammer fra dyr

fravalg som vi har været inde på i debatten enten af rationelle eller irrationelle grunde og mange kender altså ikke de muligheder der faktisk findes socialdemokraterne er meget optaget af den udvikling der sker i eu omkring gmo planter til dyrkning i naturen i sidste uge afsagde således den tyske forfatningsdomstol en meget afgørende dom i den sag som

den meget restriktive tyske lov om gmo fra to tusind og fem delstaten

klage tværtimod fastslog forfatningsdomstolens dom at det ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig sikkert at anvende gmo teknologi der

den dom vil efter min mening få helt afgørende betydning for den kommende europæiske regulering og den understreger understreger samtidig at den forsigtighed vi socialdemokrater har talt varmt for har været på et sagligt grundlag jeg har i hvert fald ingen grund til at tro at nogen i dette høje ting vil anse den tyske forfatningsdomstol

værende usaglig tilbage til det konkrete forslag

at den manglende mærkning gør at forbrugerne ikke kan fravælge produkter der er baseret på gmo foder og det er faktisk sådan at forbrugerne allerede har

de kan støtte sig til hvis de vil købe kød

været inde på i debatten det mærke er økologimærket jeg forstår imidlertid sagtens at

faktisk er brug for betydelig mere information om det ellers velbelyste økologimærke i det hele taget er socialdemokraterne meget optaget af at fremme lige præcis økologien og de mange positive sider

det er ikke uden grund at økologi er det hurtigst voksende fødevaresegment både i dansk detailhandel

elementer i den økologiske produktionsform at vi skal sørge for bedst muligt

vi tænker på det scenario at der skal være en kategori af kødprodukter der ikke er økologiske men konventionelle og produceret uden gmo foder må vi erkende at det vil give et mere uoverskueligt marked end det der findes i dag i dag er der to valg konventionelle fødevarer hvor dyrene med meget stor sandsynlighed har indtaget gmo foder og økologiske fødevarer

hundrede procents sikkerhed ikke har indtaget gmo foder tre kategorier i stedet for to

for at sikre at flere forbrugere forstår

i dag er det ifølge fdb analysen som også ligger til grund for beslutningsforslaget syv ud af ti der ikke ved at sammenhængen er sådan derfor har forslagsstillerne en meget vigtig pointe i bemærkningerne til forslaget nemlig det problem at økologerne

specielt godt i forbindelse med at de er fremstillet uden gmo foder

vil give mening så er socialdemokraterne parate til at se på om vi kan sikre den information bedre på de enkelte produkter men det kræver selvfølgelig en nøje undersøgelse helt grundlæggende må det være sådan uanset hvad at hvis der skal indføres et obligatorisk mærke så bør det være statskontrolleret men man kan også spørge sig selv hvordan man skal kunne kontrollere noget som ikke kan måles

kan brugen af gmo foder ikke måles i kød æg og mælk socialdemokraterne vil derfor ikke kunne støtte et mærke som det foreslåede vi vil

deres produkter er fremstillet uden anvendelse af gmo på en bedre måde og endelig vil vi sende en meget kraftig opfordring til dansk landbrugs brancheorganisation landbrug fødevarer

om dansk landbrug vi mener nemlig at det bør være naturligt at man i sådan en kampagne fortæller åbent og ærligt om hvordan danskernes fødevarer bliver til og en del af den indsats bør også være at fortælle hvad det er for noget foder som dyrene spiser med disse ord lægger vi altså op til at der i udvalgsarbejdet kan findes løsninger der giver bedre muligheder for den økologiske produktion og socialdemokraterne vil i den forbindelse se meget positivt på

kan være oplysning til borgerne om hvad de politiske partier i grunden mener

at man i en stort opsat artikel i politiken i starten af oktober måned kunne læse at når vi fik en ny regering ville socialdemokraterne

som den vi diskuterer i dag

følt at der var noget behov for at korrigere linjen det er der jo somme tider

socialdemokratiske gruppe og i andre grupper når der er nogen der træder ved siden af men

men nu ved vi så hvad socialdemokraterne mener

engelbrecht om en enkelt ting mener han ikke at det er et meget stort problem

af de produkter vi spiser har spist gmo foder

står ved det de mente for halvanden måneds tid siden at vi måske

og staten det offentlige det er rent faktisk også efter min mening en opgave som bør pålægges landbruget selv det er jo landbruget der ønsker at producere dyr ved hjælp af gmo foder og også synes at der er rigtig mange fordele i det hvis der er så mange fordele i det

der bør være nogen begrænsning for at netop

man i landbruget har i sinde at lave

informationsindsats i den kommende tid

tog oplysningsforpligtelsen på sig

på konventionel basis men altså også

dansk folkeparti går meget ind for at forbrugerne altid skal kunne købe deres fødevarer på et oplyst grundlag

vi har i dag vores økologimærke

der er miljøhensyn der er andet men

ved siden af et produkt som har ø mærket på

mærke på tror jeg godt at man

så har jeg to andre ligeværdige produkter

med gmo foder men får ikke oplyst alle de andre positive ting som

når man køber økologisk derfor tror jeg faktisk

være med til at undergrave vores økologiske marked

måde som de mærker på i

jeg synes faktisk at forslaget er positivt

den vinkel at forbrugerne selvfølgelig altid skal kunne træffe deres valg på et oplyst grundlag men hvis det ender med at

at vide at et produkt stammer fra et dyr

det kunne være sådan at det konventionelle landbrug i danmark

producere

sådan opfattelse at han siger der må kun være de to valg det der er virkelig slemt og dårligt og så det der er rigtig godt det økologiske handler det ikke om at få hele landbruget ændret

den måde man producerer på og også understøtte at man producerer fødevarer uden anvendelse af gmo foder

det mærke fortæller

skal altså værne om at vi har det her helt utrolige fødevaremærke

indføre andre mærker som måske på sigt kan være med til at udvande økologimærket fordi man får

et mærke altså et produkt som ingen mærkning har

kan man hurtigt få den fornemmelse at det er et bedre produkt

et gmo mærke er en negativ mærkning og jeg tror

en negativ mærkning af nogle fødevarer altså vil det også være positivt

ikke har nogen mærkning og det er det spørgsmål vi stiller

forbrugernes valg når de står ude ved køleboksen

der ingen mærke har der kan vi være nervøse for at forbrugerne begynder at vælge anderledes

derfor udvander økologimærket

de produkter der findes i dag

stå at de stammer fra nogle dyr som er blevet

og på de økologiske vil der ingenting stå i den situation er der vel ikke nogen tvivl om at det her

de økologiske produkter i konkurrencen

føre til at nogle landmænd som ikke er

de økologiske krav bevæger sig lidt i den retning

synes herre rené christensen afviser noget der umiddelbart vil styrke økologien ganske meget fordi der så kunne komme noget

pesticidfrit frugt og grønt og

de var meget bange for at det ville udvande deres økologimærke hvis man havde et produkt der hed pesticidfrit frugt og grønt og forbrugerne så ville vælge det til uden at det på nogen måde var i overensstemmelse med de økologiske regler for miljø og andet

blankt afviser det her som et dårligt forslag jeg synes faktisk det er en udmærket debat at få om

forbrugerne har lyst til at få af oplysninger men man skal altid være opmærksom på når man træffer nogle beslutninger

utrolig glade for derfor vil vi være nervøse for at træffe nogle beslutninger nu som gør at det mærke kunne blive udvandet så vi har

har vi socialdemokrater også en ret konstruktiv tilgang til det her vi ønsker faktisk også i

kunne man forestille sig at ordføreren også var interesseret i at vi gør det lidt mere grundigt det kunne eksempelvis være at gå dybere i form af høringer for netop at se

som sagt har vi nogle spørgsmål til det og det kommer også an på

svar vi får på dem men vi er altid klar til

et økologisk landbrug og så ved folk ligesom hvad de har at gøre

det konventionelle landbrug får visse regler

kan stadig bruge pesticider

foder mens økologerne er de rendyrkede der ved vi vi får de rene produkter

den ideelle verden og det ville ikke forvirre forbrugerne

er mange andre steder hvor vi vælger de lysegrønne zoner kan man sige hvor vi siger

hvor mange af de konventionelle landmænd

er noget med otte og halvfems procent af de landmænd

mærke omkring gmoer baggrunden

så siger syv ud af ti forbrugere

spiser gmo foder det tyder på at der er brug for noget oplysning til danskerne om

ikke partiet venstre mere hvis man er liberal så

det stoffer som vi ved har farlige konsekvenser for den forbruger der

mener

jeg synes man skal lytte til forbrugerne

have en national særordning i forhold til animalske produkter med gmo i

skal ind i diskussionen om vi skal en

sikker på at det er den rigtige vej

sig at det har man ikke nogen intentioner om det får være hvad det være vil journalister kan misforstå hvad man siger jeg vil gerne spørge fru pia olsen

på konkrete økologiske produkter får mulighed for at skrive

at blandt alle de mange fortræffeligheder der er

og morer sig lidt over

vi giver forbrugerne et valg et reelt valg

de gerne med til at bruge gmoer i insulin altså selve produktionsmetoden men de er ikke specielt interesserede i at vi skal bruge det i afgrøder

et reelt valg vil kræve en europæisk mærkning det

det vil forvirre forbrugerne mere end det vil

fru pia olsen dyhr mener at der er brug for yderligere oplysning

om her ikke er oplyste fordi hvis de var oplyste ville de formentlig handle anderledes eller

sf nu arbejder på at få et eu mærke hvis det er det man går ind for hvad vil man så gøre konkret her i danmark for at sikre at de borgere der er i danmark bliver mere oplyste om hvordan de her forhold reelt er sådan at de har en mulighed for at træffe de valg de siger de ville træffe hvis de vidste hvor udbredt anvendelsen

ikkeøkologiske produkter altså de konventionelle produkter hvor mange af dem der så er baseret på gmo foder jeg tror nemlig

danskerne meget nem det er at sige i skal købe økologisk hvis i vil købe noget der ikke indeholder gmo

køre en massiv kampagne for ø mærket

ganske godt mærke og som oplyser forbrugerne jeg tror

eventuelt kunne overveje at lave en særlig kampagne

er velorienteret om sammensætningen af de fødevarer som hun eller han køber i sin forretning

det kan der være mange årsager til som der ikke er grund til at komme ind på her men der skal være mulighed for at træffe et valg ud fra et personligt behov og et personligt synspunkt

lægger op til at fødevarer der er fremstillet af dyr der har spist

der skal simpelt hen eksplicit stå på emballagen at her er

som sagt har jeg forståelse for at der er forbrugere som ikke ønsker at købe disse produkter men i dag er det allerede sådan at hvis man køber økologisk producerede og ø mærkede produkter har man en vished for at der ikke

produkter der er altså rigelig med oplysning til forbrugerne om at der er er nogle produkter som ikke indeholder gmo og som de

identificere ude i butikkerne

fremstillet af gmo afgrøder forbrugerne skal

hvilke fødevarer der er fremstillet på basis af gmo foder

sympatisk at oplyse forbrugerne så de kan købe eller undgå at købe det kød hvis de nu ikke er til gmo forslagsstillerne har bestemt en pointe i at tage problemstillingen op vedrørende forbrugernes manglende viden

man sagtens kan undgå kød der stammer fra sådan nogle dyr det økologiske kød er ikke fremstillet ved hjælp af gmoer det kan tilkøbes bevidst tilvælges bevidst allerede i dag vi har i rigtig mange år i landbruget brugt gmo foder

fra sydamerika denne form for foder har gennemgået en langvarig og grundig undersøgelse i eu og vi må regne med at den procedure gør at vi kan være sikre på at vi ikke bliver skadet af det ud over det

man ikke kan spore gmo foderet i

så i stedet for at bruge mange kræfter og ressourcer og bureaukrati med mulig fordyrelse

af fødevarer mener vi i de radikale venstre at vi skal fremme økologien vi skal gøre det meget nemmere at være økologisk landmand vi skal sørge for at distributionen af økologiske varer bliver nemmere og bredere vi skal oplyse om

økologien er gmo fri oplysningskampagner på dette område vil være at foretrække og det vil jeg gerne foreslå ministeren at tage til sig

det vil vi gerne have jeg må også nævne landbrugets rolle i og forpligtelse til at tage oplysningen om produktionsformen

tænke afsætningen altså forbrugerne med ind i produktionen

vil jeg gentage i den her anledning som det vist fremgår

er vi ikke særlig glade for det her beslutningsforslag som det

debat jeg vil ikke lægge skjul på at baggrunden for at enhedslisten

det her beslutningsforslag

at vi i politiken i en stort opsat artikel kunne konstatere at der var sket et skred hos socialdemokraterne og

politiske beslutningsforslag på avisartikler jeg var måske også lidt skeptisk over for om socialdemokraterne og

stå ved det for jeg kunne da i hvert fald se at den her mærkningsordning formentlig ville løbe ind i nogle spidsfindige eu problemer og allerede af den grund ville det sikkert blive vanskeligt selv om jeg så til gengæld synes at det jo er lidt spændende og interessant at det

også er eu regler der medvirker til at vi ikke kan have en mærkningsordning på det område som de danske forbrugere jo helt klart

det der jo er sagen er at femten millioner danske grise fire millioner æglæggende høns og hovedparten af alt kødkvæg og alle malkekøer

op på genmodificeret soya eller majs dyrket i

det der så er et af de vigtige problemer her er at det er der rigtig mange danskere som ikke ved det fremgår ikke af indpakningen på kødet og mælken eller æggebakkerne og det synes jeg jo er et problem men det bliver et ekstra stort problem når det er sådan at undersøgelser viser at rigtig rigtig mange forbrugere tror at det ville være mærket hvis de her dyr

begår den oplyste dansker så den fejl at vedkommende tolker

sig sikkert også på den måde med fødevarer som altså baseres på

er jo så rigtig ærgerligt at fire ud af fem forbrugere på det her område

ellers kunne det måske godt få betydning for deres valg

at der så også er en stor del af befolkningen der heller ikke ved at dansk landbrug baserer stort set hele sin

er så en anden problemstilling og det skyldes måske at landbruget i sine reklamer ikke har lagt meget vægt på at fortælle at disse køer som man afbilder i

indgår det jo ikke sådan offensivt når de skal sælge deres produkter det er måske forståeligt men problemet her er altså at vi har den situation at forbrugerne siger

produkter de i grunden gerne ville vælge fra

rigtigt som fru pia olsen dyhr var inde på at når man undersøger hvad danskernes holdning

acceptabelt og fornuftigt og nødvendigt det drejer sig primært om medicinproduktion men når det handler om at anvende

de generelt set imod og som følge deraf er

købe produkter som er baseret på at man har en sådan gmo produktion ude i det åbne land og det er derfor de gerne vil have det at vide når det sker og hvordan det sker

det er derfor enhedslisten har foreslået en mærkningsordning vel vidende at

være meget mere fornuftigt meget mere rigtigt og beslutsomt at kræve at enhver anvendelse af gmo foder i det danske landbrug blev forbudt men jeg har en lumsk mistanke om at heller ikke

selv om vi ser bort fra at det også ville stride mod eu reglerne men selvfølgelig ville det være den rigtige vej at gå hvis man er modstander af

hvis det er sådan som jeg tror det godt kan være

det måske også virke en anelse modsætningsfyldt og hyklerisk hvis man i øvrigt gerne vil fylde vores dyr med foder der produceres i andre lande men jeg tror sådan

vil være flertal for det her i

væk fra venstre og måske konservative venstres ordfører ville jo

havde sagt i sin første tale og det ministeren havde sagt så ethvert forsøg på at komme dialog var udsigtsløst

er en grundopfattelse af at det ville være en rigtig rigtig god idé hvis vi

fødevareproduktion i danmark og i øvrigt også i resten af europa og formentlig i store dele af verden at det er en kendsgerning

skal man fokusere på at bruge økologiske produkter hvis det er sådan at udgangen på at diskutere enhedslistens beslutningsforslag kunne være en tilslutning til den tanke at vi skal sørge for at gøre en ekstra indsats

sprede den information som

er den positive historie om den økologiske produktion men vel også den sande

jeg forstår jo at der er stærke kræfter i landbrug fødevarer som organisation i landbruget som helhed og i venstre

gmo slet ikke er noget negativt altså jeg ville jo sige at det var negativt

historien om at de her dyr primært lever af gmo foder men hvis man nu ikke synes at gmo er negativt skal man jo ikke sprede

fornyet debat om om gmo produkters anvendelighed tror jeg men altså

set at sige at hvis alt det grundige udvalgsarbejde vi nu skal i gang med og jeg er enig med dem som har sagt at der er mange rigtig relevante spørgsmål stille kunne munde ud i en konklusion der hed at vi i fællesskab skulle sikre at der blev igangsat også med hjælp af statslige midler og en statslig indsats en kampagne der orienterede om de her ting

faktisk synes at det ville være en rigtig god udgang

det beslutningsforslag enhedslisten har

så selv om jeg har fået meget at vide i dag om

og hvor mange nye interessante og spændende problemer der ville opstå

er kommet fra i hvert fald et flertal her i folketinget

at man synes det er en relevant problemstilling at man synes det ikke duer at et flertal af den danske befolkning faktisk ikke ved

med til at understøtte gmo produktion af planter

så deler jeg herre benny engelbrechts opfattelse af at det ville være rigtig flot hvis dansk landbrug i den imagekampagne man nu vil igangsætte fortalte den virkelige historie om dansk landbrug netop fortalte den virkelige

en af grundene til at man kan producere så meget kød og så meget mælk så billigt

man bruger pesticider altså alle de ting er selvfølgelig med til at skabe en billigere fødevareproduktion og det kunne man jo så bare sige

i stedet for at man kombinerer en kampagne om at det er meget billigt med smukke naturbilleder som måske giver det klare indtryk at her indgår ingenting som ikke direkte stammer fra naturen men som jeg også kan huske fra et samråd vi havde i går med fødevareministeren

er det jo ikke sådan at folketinget kan vedtage hvad interesseorganisationer i det her land skal bruge deres penge på og jeg har en lumsk mistanke om at landbrug fødevarer måske

det smarteste for at pleje deres eget og landbrugets image at fokusere på pesticider anvendelse af gmo og så videre i den kampagne som man vil føre selv om jeg synes det ville være godt og befriende hvis interesseorganisationer også bestræbte sig på at skabe lys der hvor der er mørke som den her debat jo i en vis forstand har medvirket til at gøre

anvendelse

behov for sprøjtning

resultere i

igennem de seneste rigtig mange år men jeg vil sige at vi

de problemer der er sammenholdt med de fordele og gevinster vi kan opnå og jeg vil bare sige at indtil nu

måde at vi siger at generelt er vi imod at anvende gmo i fødevare og landbrugsproduktion i danmark hvor vi har en mulighed for at få indflydelse på det

af de store kemikaliekoncerner gør hvad de kan for at sprede den opfattelse at gmo skulle reducere pesticidforbruget og hindre en stor del af deres indtægter fra salg af pesticider det gør mig en lille smule mistænksom over for de analyser der bliver lavet

bare sige til venstres ordfører at vi udmærket godt ved hvordan vi skal udvikle et landbrug

den vej har man jo betrådt igennem økologien

man skal bruge økonomiske ressourcer til at udvikle det økologiske landbrug til at forske i hvordan det kan blive bedre og mere effektivt det tror jeg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

åbnet og det er fødevareministeren der lægger for

nu førstebehandler vi så det fremsatte forslag om at regeringen skal arbejde for et totalt stop for brug og salg af fødevarekontaktmaterialer der indeholder stoffet bisfenol a og at regeringen skal indføre særregler i danmark indtil de skærpede regler er indført i eu forslagsstillerne ønsker også at vi skal tage bilaterale kontakter til medlemslandene og kontakt til kommissionen i spørgsmålet det er jo sådan at vi allerede i dag har et forbud i

mod anvendelse af bisfenol a i visse fødevarekontaktmidler det danske forbud mod bisfenol

omfatter fødevarekontaktmidler rettet mod nul tre årige forbuddet er begrundet i en vurdering fra

på indlæringsevnen fordi der er fundet forringet indlæringsevne hos hanrotteunger ved lav dosering med bisfenol a på den baggrund fandt fødevarestyrelsen at der ud fra et forsigtighedsprincip burde indføres beskyttelsesforanstaltninger i relation til børn i alderen nul tre år indtil nye studier eventuelt kan afklare at bisfenol a i lave doser ikke har effekt på udviklingen af nervesystem eller adfærd ved indførelsen af dette forbud vurderede fødevarestyrelsen at forbuddets afgrænsning er proportionalt afpasset med graden af den usikkerhed der er fundet i forbindelse med bisfenol a og effekt på udviklingen af nervesystem eller adfærd i efsa’s nye vurdering fra september i år konkluderes det at der ikke er fundet nye data der kan begrunde en ændring

den nuværende eu grænseværdi for bisfenol a i fødevarekontaktmaterialer efsa vurderer samtidig at det ikke er muligt at vurdere en mulig forringet indlæringsevne efter lave indtag af bisfenol a da effekten statistisk set hverken kan bekræftes eller udelukkes kommissionen fremsendte den treogtyvende november to tusind og ti forslag til et ændringsdirektiv som forbyder anvendelsen af stoffet bisfenol a til fremstilling af polycarbonatsutteflasker til spædbørn forslaget blev vedtaget på et møde i den stående komité for fødevaresikkerhed og dyresundhed den femogtyvende november to tusind og ti det er meget positivt

bisfenol a hos spædbørn alvorligt selv om kommissionens forslag ikke er så vidtrækkende som vores forbud er det imidlertid regeringens holdning at vi fra dansk side vil holde fast i vores forbud mod bisfenol a i alle fødevarekontaktmaterialer rettet mod nul tre årige regeringen vil fortsat arbejde for et fælles europæisk forbud mod bisfenol a i alle fødevarekontaktmidler rettet mod nul tre årige og hvis vi får ny eller mere sikker viden som giver anledning til at ændre vores beskyttelsestiltag i den ene eller den anden retning

vil vi selvfølgelig også arbejde på det på et fælles europæisk plan på nuværende tidspunkt er det som sagt fødevarestyrelsens vurdering at forbuddet mod anvendelsen af bisfenol a i fødevarekontaktmidler rettet mod de nul tre årige er proportionalt afpasset med graden af den usikkerhed der er fundet i forbindelse med bisfenol a og effekt på udviklingen af nervesystem eller adfærd hos rotter vi har fundet en usikkerhed som vi lader komme de nul tre årige børn til gode

et videnskabeligt grundlag gå ind for et forbud mod bisfenol a i alle fødevarekontaktmaterialer som vil kunne omfatte dåser og låg til alle typer fødevarer for eksempel sodavand øl frugt grønt fisk færdigretter med mere samt vanddunke køkkenredskaber og produktionsudstyr og beholdere og tanke til fødevarer en sådan udvidelse af forslaget vil være ude af proportioner her tænker jeg ikke kun på erhvervet men jeg tænker også på forbrugerne som vil blive begrænset i deres mulighed for valg af fødevarer og det er endda uden dokumentation for at forbrugerbeskyttelsen øges

ikke er så vidtrækkende som det danske må det ses som en dansk sejr vi vil fortsat gerne have eu forbuddet til at svare til det danske men hvis vi udvider det danske forbud til at dække alle fødevarekontaktmaterialer uden at vi har yderligere argumenter kan vi risikere at miste vores støtte fra andre medlemslande i eu vi følger naturligvis hele tiden med i den nye forskning i bisfenol a

indvirkning på rotters prostataceller ifølge forskerne bag studiet kan bisfenol a medføre celleforandringer i rotters prostata som på længere sigt kan øge sandsynligheden for at der udvikles prostatakræft studiet er så nyt at det ikke indgik i efsas nyeste vurdering men jeg kan oplyse at studiet er blevet vurderet

at studiet ikke er af en sådan kvalitet at det kan danne grundlag for en ændring af efsas fastlagte tolerable daglige indtag på halvtreds mikrogram per

i forslagsstillernes bemærkninger

en ny undersøgelse der ikke tidligere er vurderet af efsa eller af

denne nye undersøgelse ser på sammenhængen mellem nedsat sædkvalitet og bisfenol a koncentrationer i urin hos mænd forfatterne af studiet fremhæver selv at resultaterne er præliminære

fødevareinstituttet er enig i dette og finder ikke at dette nye studie giver anledning til at ændre den nuværende konklusion om bisfenol a så vil jeg i øvrigt tilskynde til udvikling af alternativer til stoffer

bisfenol a i alle de produkter de kan så snart de har sikre og egnede alternativer efter indførelsen af det danske forbud har producenterne jo allerede vist at det kan lade sig gøre at lave bisfenol a fri emballage til de nul tre årige den europæiske metaldåseindustri har tidligere oplyst at der arbejdes på verdensplan for at udvikle alternativer til bisfenol a til indvendig beklædning i konservesdåser som er en af de vigtigste anvendelser af bisfenol a

om at følge udviklingen med erstatningsstoffer for bisfenol a på nationalt plan såvel som

vil jeg sikre mig at de videnskabelige undersøgelser der ligger til grund for disse erstatningsstoffer er af samme omfang og kvalitet

vi kender fra bisfenol a lad mig til slut endnu en gang slå fast

hvis der kommer tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for at bisfenol a er sundhedsskadelig ved den nuværende anvendelse

ikke vil tøve med at indføre et forbud mod bisfenol a i alle fødevarekontaktmidler med den viden vi har nu er det nuværende forbuds afgrænsning proportionalt afpasset med graden af den usikkerhed der er fundet i forbindelse med bisfenol a og effekt på udvikling af nervesystem eller adfærd hos rotter

jeg tilfreds med det forbud vi allerede har indført jeg glæder mig over den voksende tilslutning i eu men regeringen kan ikke stemme for beslutningsforslaget som det er

glad for at europa kommissionen

det er jeg glad for at ministeren er tilfreds med det var ikke den tale vi hørte fra den tidligere fødevareminister i hele den proces der gik forud for at man fandt ud af at

man har undersøgt jo ikke har fået bisfenol a direkte fra nogle beholdere der indeholdt bisfenol a nej de har fået det ved at hunrotterne

så har fået det dels i fostertilstand

både i graviditeten og efterfølgende mens

til sutteflasker og ikke til fødevarekontaktmaterialer generelt til nul tre årige til det sidste spørgsmål skal man jo passe på hvad man svarer heroppefra så jeg vil nøjes med at sige at jeg ikke er bekendt med

med rotteunger hvorledes de har fået den tildeling af bisfenol a

ikke svare på her den oplysning

at få den politik vedtaget i eu som man stemte imod i danmark det er en rigtig regering der arbejder på den måde at man

at de forsøg man har gennemført ude på dtu

den måde at de her hanrotter har fået bisfenol a gennem

imellem det vi i dag har gennemført

det forsøg viste derude der kunne være en mistanke som ikke kunne tilbagevises det er sådan vi

fået det forelagt

mærke hvis disse fødevarer

det tror jeg er en problematik der kræver nogle flere undersøgelser jeg ville være bekymret for i dag at lave en sådan mærkning det ville betyde at gravide kvinder ikke ville få den varierede kost

bestemt også har behov for af hensyn til deres

skal det begrundes bedre hvis vi skal anbefale det

de holdninger som danmark har

denne giftige substans og det er i usa jeg har bemærket mig at man netop

arbejder med en

stram og at der netop

det lovgivningskompleks arbejdes specifikt

fra dansk side med i hvad der præcis sker vil man oplyse udvalget som nu skal arbejde med det

kommer til at ske forventer ministeren at det vil få nogen indflydelse på hvordan vi vurderer dette stof i danmark og

syv otte stater i usa har forbud mod

følger vi tæt med i og vi skal selvfølgelig videregive til udvalget hvad der kan være

der kunne være bisfenol a i urinen hvis man havde indtaget fødevarer der var

acceptabelt daglig indtag i europa kommer det

jeg bed mærke i at ministeren nævnte uoverensstemmelserne

at efsas undersøgelser viser

at lave doser af bisfenol a ikke har nogen effekt men at der jo er andre undersøgelser internationalt der siger det modsatte

vil gerne høre om ministeren er enig med mig i at bisfenol a er et farligt stof som skader

ikke alene de nul tre årige

jeg gerne høre hvorfor ministeren ikke går ind for at anvende forsigtighedsprincippet på andre områder end

acceptabelt daglig indtag og dette bliver analyseret hver gang man markedsfører noget

vi har i øvrigt lavet mange kontroller herhjemme af forskellige fødevarer som er emballeret med bisfenol a holdige produkter

bisfenol a mængder som har ligget over de grænseværdier

de forskere der siger og fødevarestyrelsen som anbefaler

det forbud vi har i dag i kontaktmidler til de nul tre årige er proportionalt med det vi har

ud af de forskningsresultater der har været det ønsker jeg at følge og det vil jeg gerne konsolidere jeg vil gerne sige at det stadig væk er et arbejde der skal konsolideres

nu er debatten jo lige startet der findes jo andre materialer der kan erstatte bisfenol a det gør der jeg har besøgt virksomheder der har vist at

at erstatte bisfenol a så derfor må

mellem den økonomiske fordel ved at anvende bisfenol a

befolkningens sundhed kan varetages ved at forbyde bisfenol a og få virksomheder branchen til at anvende og udvikle andre

at få godkendt alle de alternativer der er behov for

et fuldstændigt forbud mod bisfenol a

over en årrække for dåser som har fået lak indvendig med bisfenol a det er ikke nok bare at lave sådan en analyse en uge og se er nogen afsmittende virkning

to år så det kræver lidt længere forsøg vi vil ikke

ind i noget andet som kan være problematisk

skal det her igennem en godkendelsesproces som alt andet og jeg gør alt hvad jeg kan det sagde jeg også i min tale for at opfordre til

så snart man har sikre alternativer er dem man bruger

et stort stykke arbejde i eu og vi er jo særlig glade i

folkeparti da det var vores ændringsforslag som

gode sag til at lande som den nu landede og det skal ministeren

det ministeren siger

at ministeren er åben over for at vi måske fra dansk side begynder at sige

gravide kvinder for de forskningsresultater der er er ikke af en sådan vægt og af en sådan alvor

det ikke vil være muligt at få en varieret kost som gravid

man skulle fravælge noget på grund af de her fødevarekontaktmidler

er dokumentation for at det er så alvorligt

vi nogle af vores folk til at undersøge området her og man fandt ud af at

bevises og derfor brugte vi vores

var mulighed for at finde nogle få midler så vi kunne lave en form for forskning på området her og se om vi igen

ud som vi gerne vil have det men dog et skridt i

forskellige områder

dobel kemiker i miljøstyrelsen siger at eu i to tusind og otte har lavet en undersøgelse der viser at

der kommer fra bisfenol a kommer fra dåsemad drikkevarer dåse samt service og opbevaringscontainere til fødevarer produceret af polycarbonatplast

at kemikeren i miljøstyrelsen ikke

der er vi så ikke udvide det danske forbud for vi ved

hvad der kommer af lovgivning på europæisk plan og ville vi så

sender vi det til efta og så sender vi det til det til

i forhold til succesen med at bevæge mine kollegaer i eu tror jeg at det er rigtigt at konsolidere det her bedst muligt nu for at sikre os at det her kommer igennem og at vi får opbakning

i bisfenol a meget nøje og hvis der kommer ny forskningsbaseret viden der giver anledning til at udvide beskyttelsesforanstaltningerne

lige nu er der ingen ny forskningsbaseret viden der kan begrunde at vi sætter ind med et totalt forbud det forbud vi har nu gælder et fornuftigt

veldefineret varesortiment det gælder eksempelvis sutteflasker tudkopper

hvis vi lavede et totalt forbud ville det betyde at der skulle laves en omfattende omrokering i produktionen af et

sådant forbud ville nemlig gælde alle typer fødevarer på dåse og glas og ligeledes ville det gælde alle vandbeholdere fødevarebeholdere køkkenredskaber produktionsmaskiner og meget mere og det ville alt sammen være uden

øges det ville have uforholdsmæssig store konsekvenser for alle led i fødevareindustrien og for forbrugernes muligheder for valg af fødevarer vi skal naturligvis sørge for at vi som forbrugere trygt kan købe ind blandt varerne i supermarkedet og derfor skal der sættes ind med forbud når det viser sig at et bestemt stof har skadelige effekter

med den usikkerhed der er omkring stoffet

at de forsøg der er gennemført

de hunrotter de er født af har fået det

mens rotterne var i fostertilstand og efterfølgende under diegivning

forsøg der viser

om jeg så må sige selvkonstruerede konklusioner på basis af oplysninger der foreligger nu som det også klart er

meget nøje men det skal baseres også efter min og venstres opfattelse

klart videnskabeligt

at man kunne gennemføre forbuddet for nul tre årige

på at voksne rotter mens de var gravide fik bisfenol a og også fik det mens de efterfølgende

det direkte overført til børnene mens de er i fostertilstand og mens de dier

erling bonnesen så ikke enig med mig i at den viden må vi

tre årige så fortsætter arbejdet og jeg synes

vedblivende kan træffe vores beslutninger på et sikkert grundlag og ikke foregriber et eller andet som man måske kan kæde sammen

skal være velbegrundet og baseret på den forskningsbaserede viden det tror jeg skaber den største tryghed i befolkningen

ret kort ordførertale herre erling bonnesen holdt

og deres muligheder men jeg kan ærlig talt ikke forstå at venstres ordfører ikke klarere siger at det faktisk bør være en målsætning at vi kommer helt af med de giftige substanser som er

er jo indiskutabelt at bisfenol a faktisk er en giftig substans

hvor grænseværdierne

derfor skal mit spørgsmål være

samfundets interesse

række

muligheden for at orientere sig om hvad jeg rent faktisk

jeg fuldstændig tilslutte mig den besvarelse som også ministeren tidligere har afgivet i sagen når der foreligger nye

at det skal være sikkert og ikke baseret på usikkerhed

borgerne forbrugerne og befolkningen som helhed

grundlag men der arbejdes jo også godt og grundigt med det

på netop bisfenol a området

hvis det er sådan at vi internationalt kan lægge et sikkerhedsniveau der

på nogle områder har nogle andre vurderinger af

godt funderet med konklusioner på det så vi er sikre på at vi har den rette og den fulde og den hele viden med og så er der stadig væk en udvikling på området

tidligere så arbejdes der med en række alternativer i øjeblikket men det der jo er vigtigt er lige præcis at få en sikkerhed for at det så er gode

kan blive anerkendte produkter så de kan blive reelle

også pågår i øjeblikket derfor er det så vigtigt at holde fast i

videnskabeligt undersøges klart bevises og

være sikre alternativer der kan sættes i stedet for

alle sammen kun være interesseret

anvende de bedste produkter også i sundhedens

der findes adskillige produkter som ikke er anklaget for

skal undersøges om der kan findes alternativer alternativerne findes problemet er bare

burde være dem vi arbejdede for i stedet for at være med til at understøtte en produktion der gør at vores børn og børnebørn i fremtiden for eksempel ikke kan få børn

så i givet fald siger ok til nye ting

faglig forskningsbaseret viden det er jeg fuldstændig enig med venstres ordfører i men i den her sag er det jo evident at der er uenighed

om ikke forsigtighedsprincippet bør anvendes på grund af faglige uenigheder det er jo befolkningens sundhed der

præcis vores institutter som vi baserer vores arbejde på

i folketinget og det synes jeg vi skal fastholde og det er dem jeg har i tankerne som de nu arbejder og kommer frem til deres konklusioner baseret på

eksempel canada og usa med i overvejelserne

vil høre hvad venstres ordfører forstår ved begrebet forsigtighedsprincippet hvordan det udmøntes

den til rådighed stående sikre forskningsbaserede viden i sin helhed

når man så har det liggende på bordet foran sig

forsøg der er gået andre veje veje og når det er så gennemprøvet velafprøvet at sikker forskningsbaseret viden

i forbindelse med selve afgørelsesdrøftelserne være nogle situationer

så også kan kobles forsigtighedsprincipper ind

næste ordfører i talerrækken er herre benny engelbrecht fra socialdemokraterne

med at slå fuldstændig klart fast at socialdemokraterne er helt og aldeles enige i at hormonforstyrrende stoffer der kan vandre fra plastik til fødevarer ikke hører nogen steder hjemme i fødevareemballager derfor kommer denne debat

sikker på ikke blot deles af et flertal her i salen men også

en meget bred del af befolkningen det kan ikke siges for tit at værdien af forsigtighedsprincippet alt for ofte er blevet udvandet af samme årsag mener jeg også det er værd at kippe med dannebrogsflaget over den sejr vi har fået ved at der i eu nu gennemføres et delvist forbud mod bisfenol a

tænker på hvor mange gange den samlede opposition og især vi socialdemokrater er blevet hånet af den tidligere fødevareminister her fra landets højeste talerstol fordi vi ville udfordre systemet af hensyn til borgernes sundhed

kun glæde mig over entydigt at kunne slå fast

citere den daværende minister fra debatten her i salen den niogtyvende maj 2009 jeg synes simpelt hen at vælgerne har krav på at vide om den nye socialdemokratiske eu linje er at nu går man ivrigt efter særregler

altid været socialdemokratisk politik at udfordre eu systemet når det var nødvendigt derfor er det glædeligt at der

danmark fremførte sine argumenter om farligheden af bisfenol a

den europæiske fødevaremyndighed efsa nu har ændret sin vurdering af stoffet det understreger at det kan betale sig at gøre tingene på den socialdemokratiske måde og jeg kan derfor også bebude at det vil blive den strategi vil blive fulgt i fremtiden hvis vælgerne skulle pege på en anden regering det er langt fra alene danmark der er gået forrest i indsatsen mod bisfenol a i fødevareemballager canada har således længe været foran den øvrige verden og flere andre steder for eksempel i usa har man ligeledes fået øjnene op for stoffets mulige farlighed derfor bliver det særdeles interessant at følge den afsluttende proces i den amerikanske kongres der forventes inden nytår at vedtage en ny food security

altså en ny fødevarelovgivning

regulering af bisfenol a er en helt afgørende faktor i den sammenhæng for selv om der er udsigt til bred enighed om den nye lov der skal give et langt et langt mere

den amerikanske fødevaremyndighed er det endnu usikkert hvordan man præcis formulerer et forbud

så snart den amerikanske lov er på plads at få analyseret de forbud der herefter er vedtaget rundt i verden jeg er ikke overbevist om

beskyttelsesniveau når al ny lovgivning er vedtaget og trådt i kraft i to tusind og elleve derfor er der god grund til

for det vedtagne beskyttelsesniveau en meget grundig granskning kan vi finde dokumentation og belæg i udenlandske erfaringer der peger på at vi i danmark kan lægge os på et højere beskyttelsesniveau end i dag

bør vi gøre det socialdemokraterne mener imidlertid ikke at timingen er rigtig i det

også gerne understrege at det ikke skyldes at vi på nogen måde er uenige i hensigten

med hvad der sker i andre lande

sagt kender jeg også forslagets pennefører herre per clausen som en særdeles garvet og meget resultatorienteret politiker derfor vælger jeg også at tolke

arbejde med dette vigtige spørgsmål i hele denne samling det øjeblik hvor der viser sig en mulighed

meget hurtigt kunne udarbejde en fælles beretning det betyder at vi

de borgerlige partier kan se nytten af en sådan mulighed og at ministeren ligeledes vil se velvilligt på at servicere fødevareudvalget med løbende opdateringer i salen det er også det ministeren

samtidig minde ministeren om at vores dør er åben til enhver tid den tidligere fødevareminister havde en meget konfronterende tilgang til samarbejdet med folketingets partier i denne sag jeg håber naturligvis at den nye minister har lært af den uheldige tilgang og vil søge samarbejdet til forbrugernes bedste konkluderende vil jeg slå fast at socialdemokraterne vil afvente den kommende udvalgsbehandling med den hensigt at der kan udarbejdes en fælles beretning når der er kommet afklaring på de spørgsmål der vedrører udenlandske parlamenters arbejde imidlertid forbeholder socialdemokraterne sig retten til hvis en fælles enighed ikke kan opnås i udvalgsarbejdet at forlange at få sagen til anden behandling med eventuelle ændringsforslag og til den tid

lidt om det den nuværende fødevareminister sagde dengang han var ordfører for venstre

for det første at der ikke er nogen tvivl om

skadeligt for det andet at den dokumentation vi bruger for det forbud

stammer fra et forsøg der handler om hvad der sker når gravide indtager bisfenol a

forestille mig en situation hvor vi vil gå ud og anbefale gravide at begynde

spise babymad for at være på den sikre side

være en grotesk situation så selvfølgelig er vi nødt til at have fokus på lige præcis det her spørgsmål

der er nogle grænseværdier på nuværende tidspunkt

stoffer som er i er i eksempelvis konservesdåser med ikkefarlig substans

i debatten findes

herre per clausen som sagt er en meget garvet politiker også på det her felt

at timingen er ekstremt vigtig

at man skal sluge et eller andet som man måske ikke havde tænkt sig

at det spillede en positiv rolle for beslutningsprocessen i eu at vi her i danmark i første omgang fik vedtaget

det er en rigtig god metode hvis man vil speede en proces op i eu at man tager nogle nationale initiativer der går længere

ville være meget sandsynligt at det ville være fornuftigt på et givent tidspunkt hvor vi selvfølgelig

i danmark som går videre end det der ligger i eu og det synes jeg egentlig er med til at understrege at det

ret væsentligt redskab som jeg også redegjorde for i min ordførertale er der nogle utrolig interessante tiltag

europa kommer til at stå med et dårligere beskyttelsesniveau end usa hvor usa har foretaget vurdering af videnskabelige undersøgelser som ikke er vurderet

på samme måde i europa giver det en ganske anderledes situation og det er blandt andet det som som vi socialdemokrater gerne vil afvente for at kunne lægge det maksimale pres hvornår er så det rigtige tidspunkt

i udvalgsarbejdet og der vil vi kunne vi kunne behandle det lige så snart

herre rené christensen

forslag om forbud mod bisfenol a jeg blev stillet et spørgsmål under den foregående sag vi behandlede nemlig om dansk folkeparti ville arbejde seriøst og konstruktivt med den

fik den landet med nogle gode ændringsforslag som jeg og dansk folkeparti stillede til det

også efterfølgende da vi fik en ny minister på området at ministeren

der så er kommet i eu er jo ikke det

at rose ministeren for meget for der er stadig benarbejde at gøre også

det som

er faktisk ganske udmærket men det man kunne gøre og det som jeg også hørte ministeren sige

jo fået lavet et udmærket forbud synes jeg i forhold til

som vi er rigtig glade for netop også fordi der ligger forskning til grund for det som siger at

er ikke sagt at bisfenol a er et ufarligt stof

for voksne men nogle gange skal man jo også

og det viste det tidligere forslag i kunne blive til der blev sagt meget

arbejdet med det i danmark

er ulla hass og hun skriver også at der blandt forskerne er en generel uenighed om bisfenol a

at mange af studierne har nogle begrænsninger

ministeren ligesom åbner en lille smule op for at vi måske skal til at have

lidt mere i forhold til det her med gravide er det noget vi skulle tage nogle snakke eller lidt forhandlinger om altså om vi skulle få sat lidt af til det så vi kunne få noget mere forskning så der ikke er de her begrænsninger i forskningen som ulla hass jo gør opmærksom på der kan være

efsa jo faktisk har underkendt den forskning som vi er

da synes at vi skal gøre mere ved det og få noget mere forskning

så det bliver mere tungtvejende og så efsa også kan se at det vi

og reel og god forskning så alt i alt må vi sige at

hvis vi nu skal sige at ministeren

vi skal begrænse os i forhold til det vi gør her

og få det frem så vi faktisk kan opretholde et forbud som vi også

del spørgsmål her under behandlingen særlig også i forhold til

som jeg synes har været rigtig god og som jeg synes har har åbnet lidt døre i forhold til at vi kan gøre mere på det her område så vi kan blive mere oplyste og

slagfaste argumenter for at sige at

jeg synes at debatten i dag har været meget positiv og jeg er da glad for at

kommet endnu en gang så vi kan diskutere bisfenol a det er jo en sag som man må sige er i sådan en løbende udvikling vi startede på et nulpunkt og vi er nu kommet

vi kommet et stykke vej videre i sagen om bisfenol a

at den stopper med det forslag her jeg tror at en sag vi vil se igen

det her område

er det jo netop fordi efsa har en måde at lave analyser på

ikke mener stemmer overens med det

naturvidenskabelige forsøg forsøg hvor man kan putte et vist antal kemikalier i og så måle

hvad indholdet af bisfenol a i urin er det amerikansk undersøgelse der er foretaget der er også foretaget en canadisk undersøgelse og vi er sjovt nok også

med en eu undersøgelse som højst sandsynligt ikke vil leve op

hvad en naturvidenskabelig undersøgelse er det mener vi er dybt kritisabelt jeg synes

kunne ende med at man sendte et signal om at vi vil langt videre end det vi er kommet i

ende med at vi blev underkendt og måtte trække det forbud tilbage vi allerede har i dag og det vil vi da ikke

er utroligt at sf som nu er blevet jubelglade for

over for det som foregår i eu for det her meget skeptisk i forhold til det der foregår i eu

en det politiske system men skulle være en uvildig instans

har nok

på vores forskningsområder når vi kan dokumentere i

så irriterer det os grænseløst

det kan ikke være forbudt mere nu ophæver vi det forbud og så skal forbrugerne i danmark

have de farvestoffer og andet fordi efsa

politikeres afstemning i folketingssalen det irriterer os gevaldigt

kun to partier tilbage i folketinget som har den holdning for andre kan åbenbart ikke have den for

det der irriterer os den anden ting der blev spurgt om var om man anerkender at eu er en politisk kampplads det kan man godt anerkende men så må man også anerkende

fordi han kom med mindre ting det var mindre indrømmelser der skulle til

sådan politik er jeg tror ikke på at ministeren kan komme ned med det her mandat og få det igennem i eu

det i små bidder fremadrettet hvis vi skal have det her op på

ved også at beskrive nogle langsommelige processer

at hvis vi ser på hvordan forløbet har været indtil nu

været sådan at først vedtog vi noget i folketinget

regeringen ud af hvordan man kunne vise at der var en videnskabelig begrundelse for at vedtage

vi diskuterede det med sutteflaskerne

gjorde var videnskabeligt set helt hen

vedtog det så og nu er det ikke alene

blevet kommissionens politik

der allerede var åbnet op for at man måske kunne komme videre

man mente at der var en udfordring i forhold til det her med de gravide og om man skulle kigge på det område

afvist herfra så jeg tror faktisk vi måske

bisfenol a så vi har jo været positive og fremadrettede i forhold til

man skal gå og skræmme folk

ser på hvornår det kan være fornuftigt konkret at beslutte os

at gå længere i danmark på den ene eller den

selv om dansk folkeparti er meget utilfreds med de rammer vi har

arbejde inden for og så må vi arbejde inden for de rammer uden at komme ud over kanten

om bisfenol a jeg synes vi er kommet langt i danmark vi vil gerne have

endnu længere men vi skal gøre det i små step så vi bliver ved med at holde de fremskridt vi har nået og så vi ikke pludselig skal gå tilbage og blive overrulet udefra

mod bisfenol a i forbindelse med nul tre årige det får mig til at spørge om

er enig med mig i at bisfenol a er et farligt stof også for andre end nul tre årige ordføreren var inde på fostertilstanden

gøre det vi gjorde med de nul tre årige

der lå videnskabeligt bevis for at det var særlig farligt i forhold til de nul tre årige på grund af deres kropsvækst og

mængde af fødevarer som som børn indtager vi er fuldstændig enige i at bisfenol a ikke er

sundt stof det er et farligt stof så er der den her faglige diskussion

menneskelige organisme

uden at det er farligt det er den diskussion der er på

hørt nogle positive ting omkring omkring gravide og fostre og jeg mener det er den diskussion vi skal skal fange op og grave videre

da dansk folkeparti jo ikke er særlig glad for eu

om partiet kan det det andet går på

ordføreren anerkender uenigheden

og andre internationale internationale forskningsinstitutioner

kommer også selv om den kommer fra efsa

på bordet og så skal man tage

være to danske forskere som ikke er enige om et forskningsresultat på et område og derfor skal man jo altid kigge på det nuanceret og se

er generel uenighed om bisfenol a

kunne det være rigtig godt at vi fra dansk side sagde nu vil vi specifikt

kigger på det vi lavede et projekt sidste gang som gjorde at vi blev klar over vi skulle lave et forbud for de nul tre årige og hvis vi nu kan lave noget forskning som kan overbevise os og andre om at vi

kunne få et forbud mod produkter til gravide

taler er ordfører fru pia olsen dyhr fra sf

vi har diskuteret bisfenol a i folketinget

et generelt forbud mod bisfenol a i fødevareemballage

sørget for et europæisk forbud

og det er ikke en vurdering taget ud af den blå luft den er baseret

otte og halvfems af den socialdemokratiske miljøminister svend auken som jo netop drev det her frem med en dansk

handler om ftalater i legetøj til børn fra nul tre år

en mulighed for at presse eu systemet til

højere standarder på miljø

område

at man blevet opmærksom på nogle af de konsekvenser der er af bisfenol a studier viser

ændringer i centralnervesystemet effekter på immunsystemet

reproduktionsforstyrrelser hos mænd og en øget tendens til brystkræft og bisfenol a

som var ganske udmærket at bisfenol

dieperioden

været udsat for lave koncentrationer af bisfenol

i forvejen ved at vores unge drenge ude i folkeskolen at sidde stille på stolen

sammenhæng her

hele tiden skal presse det europæiske system

bisfenol a niveauet i alle forskellige aldersgrupper i en større national undersøgelse og det

den amerikanske befolkning og den undersøgelse har også gjort at de amerikanske

og at den amerikanske miljøminister har sagt at man decideret skal forbyde bisfenol a så

mod bisfenol a i sutteflasker

få kommissionen til at acceptere det

retter sig mod brugen af produktet bisfenol a i plastemballage som anvendes til

der er allerede et forbud mod anvendelse af bisfenol a i produkter som retter sig mod

det vil sige emballager af mad til babyer småbørn til sutteflasker med videre

dette forbud er grundet i

det kan være svært at have indvendinger imod at et sådant forbud er blevet indført

der peger i retning af at der kan være problemer

med materialet også til andre kategorier af

end småbørn det vil altså sige større børn og voksne

kan der ikke på denne baggrund dannes forbud mod et generelt

alle former for emballage til fødevarer

selv om man altid skal være kritisk over for kunstige kemiske forbindelser

er jeg dog af den opfattelse at det på dette grundlag vil være problematisk at indføre et totalt

måtte have for såvel producenter som forbrugere

den socialdemokratiske ordfører herre benny engelbrecht men jeg vil

indstillet på at følge de forskningsresultater som kan afklare tvivl om midlets egnethed

forslaget her i dag skulle gerne føre til at stoffet bisfenol a bliver forbudt her i landet meget gerne i hele eu ja i europa og i hele verden det er en god idé at komme af med det stof men vi er

ud på at få det forbudt i danmark det er et farligt stof der findes andre stoffer der kan erstatte det forsigtighedsprincippet bør anvendes da der er rigeligt med undersøgelser indicier

mens processen med at få overbevist andre lande i eu om

det væk her i landet med forslaget her pålægges regeringen at lægge pres på eu for at få synspunktet at det bør fjernes implementeret i eus regler

i danmark hurdlen i dagens debat er

eu betjener sig af er uenig med resultaterne fra andre store internationale undersøgelser fra canada fra usa fra højt respekterede universiteter

der indikerer at bisfenol a er mere udbredt

og hidtil har forestillet os og at forskellige unormaliteter såsom reproduktionsforstyrrelser hos mænd øget tendens til udvikling af brystkræft hos kvinder

tilstedeværelsen af bisfenol a på forskellige tidspunkter helt tilbage i fostertilstanden jeg mener at huske at harvard university er med på regeringens og støttepartiernes toptyveliste over universiteter der giver mange point i andre sammenhænge så hvorfor ser regeringen bort fra de undersøgelser der foreligger fra dette universitet i

når det universitet i andre sammenhænge er helt i top og tæller højt det er ikke konsekvent politik radikale venstre

vi vil i det hele taget have de hormonforstyrrende stoffer ud af vort nærmiljø de hører ikke til der

positive ved den her debat i grunden har været hvordan det er lykkedes at skabe et så stort medejerskab til de forslag om forbud mod bisfenol a som allerede er

kommissionens grundlag

findes ikke et eneste folketingsmedlem der åbenbart har noget som helst kritisk at sige

som bruges af børn op til fire år der ikke en eneste som er modstander af det dem der har overværet og kan huske de debatter vi har haft i folketingssalen forud for både den ene og den anden vedtagelse vil huske at der gav det

til megen debat og megen vrede og et kort øjeblik også en lille forhåbning hos enhedslisten om at socialdemokraterne var ved at blive eu modstandere

det var jo det indtryk man kunne få på den daværende fødevareministers indlæg i debatten men jeg synes det er rigtig godt at begejstringen for det vi har gjort er blevet så stor

side tror jeg også vi skal erkende at der har været tale om en proces

nogle forslag i første omgang alene senere sammen med et skiftende antal af oppositionens øvrige partier

det positive i den her historie ikke brugt det til at sige at så står

ikke med men til at udvikle konstruktive ændringsforslag som

så havde vi vedtaget det vi står og behandler i dag for tre år siden men dog et stykke af vejen men vi skal også huske at hver eneste gang vi

de to gange vi har gjort det har den til enhver tid siddende minister forklaret os at det vi gjorde stred mod de videnskabelige kendsgerninger og ville føre til at vi fik en eu sag på nakken det argument er ikke nyt hvis det kommer i dag det argument har været der hver eneste gang efterfølgende har man så

sammenligning af forskellige videnskabelige undersøgelser der slår fast at den tvivl som vi sagde

det synes jeg er positivt selv om man selvfølgelig må sige

et stof som

i ganske små koncentrationer og anvendes i en lang lang række produkter som indgår i vores hverdag

også kan konstatere at stoffet er på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

så kan det godt virke besynderligt og underligt at vi ikke bare får det forbudt også fordi der jo er et flertal i folketinget der går ind for at det bør forbydes

skæbnens ironi at socialdemokraterne

i dag kan blive enige om at da vi nok får tæsk i eu hvis vi forsøger på det så kan vi ikke gøre

er rigtig ærgerligt at eu forhindrer os i at gå så hurtigt frem som der er flertal

det synes vi er rigtig rigtig ærgerligt når det så er sagt

ikke forhindre at vi forsøger at arbejde med de politiske muligheder der nu er

og derfor var modtagelig for alle hånde argumenter vil jeg bare sige til

sagt i dag der er en ting som jeg synes er vigtig at fremhæve og det er at når vi siger at vi nu har rigtig rigtig god dokumentation for at det var rigtigt at lave det forbud for de nul tre årige må vi jo være opmærksomme på at det forsøg der blev gennemført

dtu desværre kunne ministeren ikke lige huske hvordan det var blevet gennemført men det skal han tilgives ministre skal huske meget det skal politikere

også men vi kan jo målrette det vi skal huske så vi kan glemme alt det vi ikke

forsøg hvor man undersøgte hvad der sker med hanrotter når disse hanrotter først er fostre hos en hunrotte som indtager bisfenol a og derefter dier på en hunrotte som stadig væk indtager bisfenol

vil sige at det undersøgelsen i grunden dokumenterer er at hvis gravide indtager bisfenol a giver det problemer for de i det her tilfælde hanrotter men såmænd også

mennesker drengebørn der kommer ud af det og derfor har

sådan set dokumentation for at vi har et problem i forhold til gravide

et flertal i folketinget der siger at den viden gør vi ikke noget ved at den bruger vi ikke til noget

det så kan blive vi kan bruge ud over mærkning og oplysning osv

kunne sige men det er i hvert fald vigtigt at vi handler på

opfattelse af at det der skal til fremover

er at vi skal samle sammen hvad der findes af nye videnskabelige resultater og sammenstillinger af gamle vi har

nyere studier hvoraf nogle som den radikale ordfører nævnte kommer fra højt estimerede universiteter hvor man jo kan springe alle køer over hvis man har en phd grad måske findes

købet nogle der har en phd grad i de studier som efsa ikke lægger vægt på

nogen der forhindrer det så vil det da være ærgerligt at man ikke anerkender studiernes kvalitet synes jeg men

set med på at vi hele tiden foretager en vurdering af hvad der sker både i den internationale forskning og med lovgivningen

tiden fokuserer på at hvis der indføres lovgivning i andre dele af verden som er strammere

vi selvfølgelig øjeblikkelig stille krav om at en sådan lovgivning også indføres i eu

så har vi en rigtig rigtig god begrundelse

at der findes så meget videnskabelig dokumentation at man i en række vestlige lande med højtudviklede universiteter og så videre mener at

også at der må være rig anledning til at man kan bruge det omstridte og besværlige forsigtighedsprincip i forhold til eu ligesom jeg sagde at jeg ikke kan forestille mig at der vil være et flertal i det danske folketing som vil acceptere at vi ikke bruger den viden vi har om hvad konsekvenser det har for børn hvis gravide

danske folketing som vil acceptere at vi ikke bruger

til at lave lige så store fremskridt i danmark som man for eksempel gør i usa og

at der er et flertal i folketinget for at handle der er så et flertal i folketinget for at vi handler lidt langsomt

meget karakteristisk for folketinget i den her

handler lidt langsomt det skal man selvfølgelig

skjul på at da enhedslisten på det her område og på en række andre områder hvor vi

haft rimelig succes med at komme igennem med forslag

havde det synspunkt at nu ville vi afprøve

vores venner som måske ikke er så eu begejstrede som dansk folkeparti gør dem til men dog trods alt noget eu begejstrede mere end man bør være

sig gøre så ville vi også afprøve om det var rigtigt hvad nogen også sagde at selvfølgelig vil man udnytte de muligheder som eu giver os

selv om man kommer tæt på grænsen så havde vi jo det grundsynspunkt at

havde vi dog i hvert fald afsløret at de var nogle hyklere

i købet skete det at eu ikke var til at rokke men alligevel ville anlægge sag mod os

kommet i den situation at det vi har fået ud af det her i virkeligheden er at vi har opnået resultater

kommissionen til at tilslutte sig et forslag som næsten var enhedslistens men som blev hjulpet af andre gode kræfter i folketinget det har vi fået europa kommissionen til og det synes vi er rigtig godt det skal vi blive ved med at vi så også må konstatere at grunden til at det

går så langsomt stadig væk

vi har et eu system hvor hensynet til kemikalieindustrien og hensynet til nogle forældede måder at lave videnskabelig forskning på og så videre er så stort at det bremser den udvikling vi ellers kunne

selvfølgelig rigtig ærgerligt men

jeg faktisk frem til at vi kan have et godt udvalgsarbejde

det synes jeg nok er en bedre udgang på det her end at insistere på at få en afstemning om et beslutningsforslag som vi kan konstatere vil falde selv om debatten lige inden det falder selvfølgelig kunne blive en anledning til at polemisere mod både socialdemokraterne og dansk folkeparti men det finder vi sikkert en anden anledning til og så ser vi hvad vi kan nå af resultater på det her område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

dansk folkeparti foreslår at regeringen får pålæg om at fremsætte lovforslag der afskaffer kravet om personlige stillere til kommunal og regionalvalg for de kandidatlister der allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller i regionsrådet det har man tidligere overvejet indenrigsministeriets valglovsudvalg overvejede faktisk spørgsmålet om afskaffelse af stillerlister til kommunalvalg for allerede repræsenterede lister da man arbejdede med udformningen af den nye kommunale valglov som blev vedtaget i nitten ni og firs udvalget endte med at vende tommelfingeren nedad og det var der flere grunde til og de grunde gælder også i dag for det første kan der i praksis opstå spørgsmål om hvem

der tegner listen når kommunevalget nærmer sig derfor er det fornuftigt at stille krav om at der under alle omstændigheder skal indleveres stillerlister før valget for hvis man afskaffer det krav skal man jo afgøre hvem det er som kan anmelde og godkende kandidater til valget på vegne af den kandidatliste som ved sidste valg

det kan i praksis være svært at afgøre særlig når det gælder lokallister som ikke er tilknyttet

er opstillingsberettiget til folketinget men også for landsdækkende partiers vedkommende kan der opstå spørgsmål om hvem det er der tegner partiet hvad nu hvis et mindretal i et landsdækkende parti bryder ud af partiet og stifter et nyt landsdækkende parti det har vi jo set eksempler på skal det så fortsat være det gamle parti der tegner partiet eller skal det være det nye parti eller skal det ikke være nogen af delene på hvilket tidspunkt i udmeldelsesfasen skifter tegningsretten

vi gør det besværligt for kommunerne ved at give dem den opgave at fastlægge hvem der i tvivlstilfælde tegner listen

det kan blive rigtig svært i visse tilfælde det kan blive ressourcekrævende og det kan også

indføre i en demokratisk valgprocedure

for så vidt angår de landsdækkende partier er der for det andet det problem at de jo er meget forskelligt organiseret lokalt nogle har flere partiforeninger i hver kommune mens andre mangler lokale

det er jo sådan at der ved kommunale og regionale valg netop er mulighed for at et partis lokale vælgerforeninger opstiller hver deres liste det vil sige at der kan blive opstillet flere lister fra samme parti i samme kommune og disse vælgerforeninger med hver deres lokale forankring kan jo have vidt forskellige lokale interesser det kender jeg i hvert fald fra mit eget parti hvor vi har et righoldigt

kan føre til uheldig forskelsbehandling mellem flere lokale vælgerforeninger fra samme parti hvis en eller flere af de lokale venstreforeninger hvis det er venstre vi taler om bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen mens andre af de lokale venstreforeninger ikke bliver repræsenteret

jeg boede en tid i askov i vejen kommune et bysamfund i en

del af en kommune opstiller sine lokale kandidater på én liste mens andre af venstres lokale foreninger i de øvrige bysamfund i vejen kommune opstiller deres kandidater på en anden liste hvorefter de to eller tre eller fire lister indgår listeforbund

hvis nu venstre i askov ikke får valgt nogen af sine kandidater ind i kommunalbestyrelsen men i kraft af stemmerne der falder på venstre i askov hjælper med at få kandidater fra andre venstreforeninger ind i kommunalbestyrelsen

hvis nu disse venstrefolk i askov skal ud at samle stillerunderskrifter mens de andre bysamfund i kommunen de andre venstreforeninger i kommunen ikke skal er det så rimeligt

forslagsstillerne anfører til sammenligning at et parti der allerede sidder i folketinget ikke skal ud at samle tyvetusind underskrifter før næste valg

det er rigtigt nok

forskellige man kan indgå liste og valgforbund til lokalvalg men ikke til folketingsvalg og den måde man fordeler

partiernes organisering og identifikation på henholdsvis lokalplan og landsplan er også forskellig kravene til de to former for valg er netop udformet for at tage højde for de forhold der adskiller lokalvalg fra folketingsvalg

for det tredje skal man ikke overse det forhold at vi hvis vi afskaffer stillerkravet

med andre procedurekrav ved folketingsvalg skal kandidaterne selv anmelde sig enkeltvis og partierne skal så efterfølgende melde sig til godkendelsesmyndighederne og fortælle hvem de kan godkende som kandidater den proces er ikke nødvendig ved kommunal og regionalvalg hvor det hele klares på ét skema hvor kandidatlisten anbefales af et antal stillere som samtidig godkender de opstillede kandidater og kandidaterne godkender i det samme skema deres opstilling og listebetegnelse

skal man overveje hvordan man så i stedet kan sikre godkendelsen af kandidaterne en mulighed er naturligvis en model der svarer til folketingsvalg det vil sige at kandidaterne skal anmelde sig enkeltvis

lokalforeningerne efterfølgende skal melde sig til valgbestyrelserne i kommunerne og regionerne og fortælle hvem de kan godkende som kandidater sådan kunne man gøre jeg er bare ikke sikker på at lokalforeningerne ville opleve det som en lettelse i forhold til det forholdsvis enkle krav om stillerlister der gælder i dag

regeringen synes med andre ord at de indvendinger

derfor kan vi ikke støtte forslaget

en ellers meget fornuftig indenrigsminister

en soleklar afbureaukratisering af noget som

vælge at stille seks venstrelister op i en kommune

del af valgloven ændret således

den her lov endnu bedre

frem for at bruge de dårlige eksempler

gode intentioner med forslaget jeg er helt sikker på at det der ligger bag er en ægte vilje til at afskaffe noget der kan ligne unødvendigt bøvl for partier som allerede sidder i kommunalbestyrelsen

skrive stillerlister men jeg har jo i min svartale ret klart beskrevet forskellen blandt andet dette at der ofte er flere

stillerlister inden for samme parti og at nogle får valgt kandidater og andre

listen og hvem er det der skal ud at samle nye stillere

synes jeg ikke jeg fik svar på og jeg synes jo egentlig at det ikke er så besværligt at man skal skrive et skema hvor kandidatlisten anbefales af et antal stillere der samtidig godkender de opstillede kandidater og kandidaterne med deres underskrift godkender listebetegnelsen det er da egentlig ikke så besværligt

halvtreds stillere per liste

i københavns kommune skal indsende eller have godkendt tre tusind

hundrede og halvtreds stillere forud for hvert kommunalvalg i

derfor synes jeg stadig væk at det er lidt forkert af ministeren igen at bruge argumentet

til gavn for venstre fordi venstre måske har seks forskellige

venstrelister det ville man ikke blive glad for og det ville man føle var en indskrænkning af demokratiet

da jeg så den kæmpestore stemmeseddel i valglokalet i københavns kommune

spurgte jeg mig selv om ikke det er blevet for let at stille op til kommunalbestyrelsen og det kan også være at vi er enige om det men dette forslag handler jo bare om

de heldigvis ganske få partier

det ville jeg lytte til hvis det var et kæmpe besvær og hvis det var uden problemer at afskaffe kravet så ville

hjertens gerne lytte til det men i min svartale nævnte jeg jo både nogle demokratiske problemer og også noget bøvl der ville opstå hvis man følger forslaget så jeg er helt klar til dialogen jeg synes bare ikke at vi her er præsenteret for de vises

at vi naturligvis bakker fuldstændig op om at det selvfølgelig hele tiden er vigtigt at vi med kritiske øjne ser på hvordan vi kan afbureaukratisere og regelforenkle også for så vidt angår de

lovkrav i forbindelse med opstilling af partier til kommunale og regionale

synderlig afbureaukratiserende for kommunerne eller for den sags skyld for de enkelte partier og lister som ønsker at stille op til de kommunale og regionale valg i

vil der jo uanset om man afskaffer kravet om stillerlister i forbindelse med kommunale og regionale valg fortsat være behov for at der bliver ført en eller anden form for kontrol med hvem det så er der tegner listerne og hvem det er der så at sige godkender de kandidater som bliver stillet op det vil sige at bliver stillerlisterne afskaffet vil det også fortsat kræve at de lokale partiforeninger på anden vis skal dokumentere at de og deres medlemmer står inde for de kandidater som så er havnet på den liste og der synes vi måske nok at det der så kunne forekomme som det eneste åbenlyse alternativ ikke er en regelforenkling eller noget der afbureaukratiserer men tværtimod noget

at skulle gennemgå og tjekke for såvel kommunerne som for de enkelte partier en stillerliste er jo trods alt ikke kun en godkendelse af at selve partiet er opstillingsberettiget en stillerliste er jo lige så meget eller næsten endnu mere en godkendelse og berigtigelse af

hvem det er der stiller op til valget på vegne af det enkelte parti eller på vegne af kandidatlisten uanset om partiet så er nyt eller har siddet i en kommunalbestyrelse i

kan man sige at begreberne stillerliste og

skilles ad men tværtimod ses i den sammenhæng hvor de er

københavns kommune nævnt som eksempel og at der skal indsamles

det ville man gerne have været foruden

der er alternativet synes vi ikke virker særlig afbureaukratiserende men som sagt anerkender vi intentionerne i at forsøge at se på om man kunne løse det på en smartere

vi ikke helt enige i det der så er forslaget fra dansk folkepartis side og derfor

støtte beslutningsforslaget i venstre

at man skal tage højde for at et parti godt kan have seks eller otte forskellige lister i en kommune for eksempel venstre en venstre to venstre tre venstre fire venstre fem og venstre seks

således at de seks venstrepartier som så åbenbart er ét venstreparti

ministeren fremhævede en række eksempler på hvad der kunne være problematisk i forhold til det

er afbureaukratiserende for såvel kommunerne som for de enkelte lister og partier

mere afbureaukratiserende end det vi har i dag og derfor føler jeg sådan lidt at

er udtryk for et forsøg på at løse et problem som er ikkeeksisterende i forhold til

rent detailstyringsmæssigt

forhold til forslaget man skal jo holde det op imod det eksisterende og

er det her forslag noget der gør tingene lettere for kommunerne og gør tingene lettere for partierne og for kandidaterne det mener vi ikke det er

kandidat skal indberette til kommunen som så får de her indberetninger for hver enkelt kandidat hvorefter kommunen så skal have berigtiget

er dem som partiet mener er dem der skal være opstillet og oven i købet være opstillet i den rækkefølge som de selv har indberettet det er jo ikke noget der gør det lettere for en kommune eller for den sags skyld for et parti eller en lokalforening

til et kommunalt og regionalt valg altså det er ikke noget vi har de store følelser i forhold til og vi

på hvordan man kan gøre de her ting lettere

som sagt bare foreligge noget som er et reelt alternativ som også gør tingene lettere og ikke mere besværlige og mere indviklede og det er det der er vores bevæggrund for ikke at kunne støtte beslutningsforslaget

for beslutningsforslaget her sender et signal om at man ønsker at være med til at luge ud i de bjerge af bureaukrati som

belaster kommunerne med det håber vi meget at vi kan tale videre om også når det så handler om nogle forslag der rent faktisk

jo meget godt når hun til tv to bornholm om det her forslag siger at

skulle gå ti stillerlister igennem hvert fjerde år lige er

der er den største belastning for hendes kommunes ansatte

hendes medarbejdere er underlagt på for eksempel beskæftigelsesområdet og det sociale område jeg synes egentlig det er

befri kommunerne fra at skulle gennemgå ti stillerlister

særlig fordi konsekvensen hvis

endnu mere bureaukrati dels når kommunerne så skal administrere opstillingen og alt det der er forbundet med det

en liste som ikke engang kunne samle fem og tyve stillere

tror jeg ikke ubetydelige ekstra opgave som det vil være at fastlægge hvem det egentlig

tegner listen det problem kan

en af de til kommunalvalgene ganske mange lister som ikke er tilknyttet et landsdækkende parti eller hvis der er tale om et parti eller en liste med flere lokale afdelinger inden for kommunen eller regionen

havde sat til at arbejde meget grundigt med det her sidst man ændrede loven og som arbejdede specifikt

om afskaffelse af stillerlisterne netop ikke kunne anbefale det

på det problem kunne være at man så sagde at det kun ville være de store partier dem der har en landsorganisation dem der

vi går altså ikke ind for at man på den måde skulle forfordele de store partier og gøre det nemmere for dem end for de små lokale lister så synes vi i øvrigt ikke det er nogen urimelig betingelse at fem og tyve vælgere i de fleste kommuner

hundrede og halvtreds specifikt for københavns kommune og i regionerne mellem halvtreds og

skal skrive under for at et parti eller en liste er opstillingsberettiget til valget vi mener at det har en legitimerende effekt og også at det sandsynliggør men stadig med masser af snor og al mulig plads til at man kan lade tvivlen komme til gode og at udvikle sig fremad

ikke støtte lovforslaget vi vil meget gerne være med til at lave rigtig afbureaukratisering

lidt vild med i dag på vegne af hele det socialdemokratiske arbejderparti jeg vil nu gerne

afbureaukratiseringsforslag

citerede blandt en socialdemokratisk borgmester fra bornholm

man vil til at detailregulere bestemme at der kun må købes økologisk frugt

er et lille afbureaukratiseringsforslag er nok til at man fra socialdemokraternes

men det som jeg sagde i min tale og som jeg håber at herre hans kristian skibby hørte var

det her vil føre til væsentlig mere bureaukrati når kommunerne skal pålægges opgaven med at skulle vurdere hvem

hans kristian skibby om ikke vi skulle kigge på muligheder frem for begrænsninger

i forhold til nogle af de spørgsmål som jeg listede op i min

vi kan lave afbureaukratisering på alle mulige andre måder og også gerne i forhold til valgloven det er da helt sikkert

detailproblemer som ordføreren beskriver er nogle som vi sagtens let og elegant og praktisk kan indskrive i den her

valglov således at man selvfølgelig ikke skal sidde

selvfølgelig ikke skal ud at indhente stillererklæringer ved de kommende valg det synes vi er sund fornuft og naturligvis er det også

at der er en lokalliste som er blevet indvalgt med to mænd eller kvinder i kommunalbestyrelsen og de to

uenige efter noget tid og går hver til sit

man kunne forestille sig en hel masse lignende situationer

bange for at det forslag som

tværtimod vil give mere bøvl

også i den her forbindelse så lad os endelig snakke

vi altså ikke voldsomt imponeret og vi vil meget gerne

og næste ordfører er fru meta fuglsang sf

som et meget lille og meget enkelt forslag der ligger selvfølgelig en afbureaukratisering eller i hvert fald en mulighed for afbureaukratisering i det forslag der ligger her

lister der allerede er repræsenteret i byråd eller regionsråd det er jo ikke et voldsomt arbejde

ligger i det her så den afbureaukratisering der ligger er formentlig til at overskue men man må også sige mange bække små vi har jo tit været inde på at

man mangler at høste de lavthængende frugter i hvert fald når

afbureaukratisering og så kunne man måske starte her jeg kan godt høre på de indlæg der har været indtil nu

spørgsmålet er om der er en afbureaukratisering eller ej men det andet aspekt som ligger i det her forslag og som faktisk efter min mening er mere spændende

demokratiopfattelse den demokratiske proces der ligger i forbindelse med de lister der er opstillet

det er jo sådan at bureaukratiet og demokratiet nogle gange kan spænde lidt ben for hinanden og jeg kan også godt høre at det kan være det der kommer i konflikt med hinanden her det jeg synes

har fået en legitimitet i og med at de én gang har været stemt ind

og de forskellige scenarier man kan opstille kan gøre det vældig kompliceret at prøve at administrere demokratiet men man skal selvfølgelig gøre forsøget alligevel men umiddelbart vil jeg sige at når man har en liste der er valgt ind i byrådet

at borgerne vælgerne følger med i hvem der sidder i byrådet og regionsrådet hvem det er man gerne vil have til at sidde der igen og hvem man dermed stemmer ind

hvordan vi håndterer det synes jeg faktisk er den mest spændende debat i det her og ikke så meget selve afbureaukratiseringsdebatten

uanset om er afbureaukratisering eller ej

i hvert fald en tilkendegivelse af at når

at vælgerne holder øje med dem der nu engang er valgt ind i byrådet og regionsrådet holder øje med hvad de laver

er den afgørende prøve for om

man skal kunne stille op til næste valg eller ej og ikke så meget bureaukratiet bureaukratiet kan bruges til meget som undskyldning for både godt og skidt men her synes jeg faktisk den anden diskussion er vigtigere og mere interessant at tage med men vi

af demokratiopfattelsen set med ordførerens øjne at man overlader det at foretage et skøn til en offentlig myndighed frem for at lade borgerne være dem der berigtiger hvorvidt

er den liste der skal repræsentere de mennesker der står på og det parti som de så

jo konsekvensen af det at det skøn går fra at være på borgerniveau til at være

demokratiopfattelsen kun går på det ene eller på det andet men at demokratiopfattelsen her går på den direkte mulighed for at vælge nogen ind

og elementer men jeg synes jo det er lidt interessant om man synes det er en

af ens demokratiopfattelse som parti at man overlader det at tage stilling til

det skønsspørgsmål

det til nogle som ikke selv

en valghandlingssituation

andet er om vælgerne synes man skal sidde der eller ej jeg tror de færreste vælgere i den situation hvor man skal stemme til et kommune eller regionsvalg

de teoretiske overvejelser over hvem der repræsenterer den originale liste

det man tager stilling til er hvem man gerne vil have der og jeg tror det er vigtigt at de diskussioner bliver lagt hos vælgerne også i forbindelse med de lokale valg

verdens største

større ting som vi kunne beskæftige os med herinde den time vi bruger på at behandle det her beslutningsforslag bliver danmark forgældet med ni million

statsunderskud så selvfølgelig burde

at afskaffe efterlønnen og andre mere vigtige ting men der skal også

mindre forslag

for jeg er selv kommunalpolitiker i københavns kommune og jeg kender godt

og halvtreds underskrifter det kan være temmelig besværligt og det er jo ubelejligt op til en kommunal valgkamp hvor der er så meget

de lokale kommunalpolitikere at man også skal løse den opgave så jeg og mit parti har sådan stor sympati for forslaget og synes også det virker lidt overflødigt at man egentlig skal ud og bevise at man har en legitimitet til at stille op når man i forvejen har modtaget et mandat til at sidde i en kommunalbestyrelse

strikke systemet sammen på en rimelig måde

ministeren og venstres ordfører lagde vægt på med hvordan man skal

derfor mener vi ikke at vi kan stemme for beslutningsforslaget selv om vi har

venstres side stor sympati for

forslaget som jo i sit sigte handler om

fjerne noget der måske af rigtig mange opleves som noget administrativt bøvl og et eller andet sted som noget overflødigt i forbindelse

indgangsvinkel som vi efter drøftelserne i vores gruppe

vi er positivt indstillet over for beslutningsforslaget medmindre der skulle komme meget tungtvejende og principielle argumenter ind i billedet

det modsatte nu møder jeg jo somme tider ude

jamen lytter i nogen sinde til hinanden inde i folketinget

hvis der kommer gode argumenter frem kan man så ikke ændre synspunkt eller bøje sig i forhold til dem og derfor bliver jeg jo nødt til at tilstå at jeg rent faktisk synes at ministeren havde en række gode argumenter for hvorfor man måske lige bør tænke over om man også skal

det var rigtigt derfor vil jeg forbeholde mig min endelig stillingtagen til den videre behandling og til de argumenter der måtte komme frem i udvalgsarbejdet af den simple grund at vi faktisk mente at ministeren havde nogle rigtig gode argumenter for sin sag her fra talerstolen

forsøgt at lytte til hvad der blev sagt i debatten

ordførere i salen så næste taler er

at det sidste svar der kom fra de radikale var et rigtig radikalt svar der var så at sige

burde lytte lidt til dansk folkeparti

jeg synes der er sund fornuft og ræson i

grobund i at man har kigget på nogle begrænsninger

og utvetydigt kan skrive sig ud af i en ny revision af den kommunale valglov

for den måde som det blev grebet an på for

problemer med den måde som man vurderer det til at ville foregå på i praksis

at der vil blive en situation hvor den enkelte byrådskandidat vil skulle valfarte hen og stå i kø henne på borgmesterkontoret for at få et rødt eller et blåt stempel jeg tror altså på vi har rimelig uddannet personale og så videre i vores organisation her i danmark til at man sagtens kan tilrettelægge en valglov som tager hånd om de rent faktuelle proceduremæssige udfordringer som er forbundet med den her eventuelle revision af valgloven

det er på tide at vi tager hånd om en så lille og relativt

ændring som den der lægges op til her

rigtigt som flere ordførere har sagt

som kunne være mere givende rent tidsmæssigt i kommuner og regioner men omvendt synes jeg

ikke at man kan retfærdiggøre at man bare lader tingene blive

det er småting hvis man har mulighed for at lave en

som gør at det bliver nemmere og mere praktisk og uden at det går ud over det demokratiske folkestyre hvorfor så ikke i det mindste

bruge en time på det her forslag det kan man selvfølgelig sige hvis man synes at det skulle være sjovt men

koster penge for hver time der går med den recession

de økonomiske udfordringer som som danmark har jeg synes ikke

i mine i mine første

de kommuner som har de største udfordringer i og med at der er så mange håbefulde partier der stiller op altså pærepartiet og hampepartiet og kærlighedspartiet og sågar indkøbslisten var på ved det seneste byrådsvalg i november to tusind og ni de fik så ikke stemmer nok til at blive valgt ind og de skal så ud og gøre forsøget igen

at indhente de her stillererklæringer men jeg synes det er lidt at gøre grin med med folkestyret når

valgte partier som socialdemokraterne og dansk folkeparti

så mange vælgererklæringer for bagefter at sætte kommunale medarbejdere til at krydstjekke de enkle vælgerlister for at se om der er nogle der har skrevet dobbelt under på flere forskellige partiers lister

nogle sågar har skrevet under på tre forskellige stillerlister oven i det

partierne også at de er nødt til at indhente et ekstra antal stillere således at de har råd til at miste nogle af stillerne

bliver sorteret fra ved det her krydstjek eller tredobbelte krydstjek

prøve at gøre forsøget med at få det gjort meget mindre bureaukratisk

de tilkendegivelser der er kommet jeg synes

en blød afvisning fra dem der har afvist det hvor man siger at det er gode intentioner der ligger bag det er der altid når dansk folkeparti kommer med forslag her i folketinget vi havde selvfølgelig blot ønsket en lidt større opbakning til netop det her beslutningsforslag men nu lader vi sagen gå videre i kommunaludvalget og så

se hvad vi kan blive enige om fremover

som kan være forbundet med det her han gør det så ved at sige at man jo

hvordan han mener man skal løse problemet med hvordan vi kan bestemme hvem det er der tegner

mener ordføreren man undgår det at kommunerne

skal sidde og vurdere hvem der tegner stillerlisten og hvem der ikke

stillerlister med op til en hundrede og halvtreds

en lidt større gruppe af partier for

for de fleste kommuners vedkommende altså fem og tyve stillere

er et beslutningsforslag som tager udgangspunkt i den eksisterende valglov og vi tror altså på at det er muligt at skrive sig ud af de her relativt få udfordringer og begrænsninger som der er givet udtryk for blandt andet i spørgsmålet om om et parti har flere lokale vælgerforeninger som stiller op i en given kommune vi tror

juridisk personale som kan skrive det ind i en revision af den eksisterende valglov jeg vil ikke til at

mig klog på hvordan det skal gøres rent konkret i de enkelte

valglovsudvalget beskæftigede sig med

hans kristian skibby forestiller sig så må

det harmonerer utrolig dårligt med at man ellers i alle mulige andre sager slår sig op på

udkantsområdernes parti og den lille mands parti

heldigvis har mange af og som der er rigtig mange danskere der stemmer på

for fremtiden for fru maja panduro i et folkestyre for det er altså ikke normalt at man

beslutningsforslag kommer med et detaljeret lovændringsforslag til hvordan man tager hånd om de enkelte udfordringer

beslutningsforslag det er ganske enkelt ikke det man

og hvis der er sympati for ideen

i stort bureaukratisk cirkus hvor dansk folkeparti så vil have endnu flere jurister i kommunerne til at sidde og døje med det her

almindelig traditionel vis at samle nogle stillere sammen det har man gjort i hundrede år skulle jeg til at sige i mange mange år har man samlet ind på den her måde

til hvordan man laver afbureaukratisering i kommunerne og ændringer i den eksisterende valglov forslaget fra socialdemokraterne for noget tid tilbage

to hundrede og en og halvfems kandidater og der skulle også sættes logoer på for alle de en og tyve partier som stillede op

ganske lang stemmeseddel der skulle til så

at vælgergrupper der på grund af forskellige handicap ikke kan

almindelig stemmeseddel får mulighed for at være med her er der altså tale om at dansk folkeparti tilsyneladende har problemer med

så skal det gå ud over hele det danske folkestyre så skal det laves om og man skal til at have ansat jurister i kommunerne der skal

uhyre bureaukratiskabende

plakater rundtomkring på gader og stræder så folk i byen kunne se

et andet partis stillere

deres navne på plakater så folk kunne se

mennesker der kunne finde på at være stillere for det nye tåbelige parti

netop at få fjernet de her ordninger

ud unødigt og lave stillererklæringer når partierne får folk valgt ind i borgerrepræsentationen i regionsrådet eller i kommunalbestyrelser og byråd det er simpelt hen sund fornuft

og den siger altså at vi har en

at man skal indhente alle de her

del af ghettoplanen og udmønter boligaftalen om rammer for renovering med videre i det almennyttige boligbyggeri vi lever heldigvis i et land som først og fremmest er kendetegnet ved værdier som frihed tryghed og ansvar for det fælles og vi føler os knyttet sammen som samfund fordi vi grundlæggende er fælles om disse værdier og fordi vi værner om dem derfor kan vi heller ikke acceptere hvis der er steder i danmark hvor danske værdier ikke har fodfæste områder der er utilgængelige

regler og love ikke håndhæves områder så lukkede at de må betegnes som parallelsamfund de mest udsatte boligområder er kendetegnet ved en høj andel af beboere der står uden for arbejdsmarkedet eller uden uddannelse det er områder hvor en stor andel af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande ligesom de mest udsatte boligområder er defineret ved en høj andel af beboere der er dømt for kriminalitet vi har i dag ni og tyve boligområder i danmark som har så omfattende problemer at de kommer ind under betegnelsen ghettoer formålet med ghettoplanen er at styrke indsatsen i disse mest udsatte boligområder

bringe ghettoen tilbage til samfundet nogle har antydet at vi i danmark er os selv nok og foretrækker at være et stammesamfund det er ikke rigtigt baggrunden for disse lovforslag er

disse boligområder kan forbedres rent fysisk det gælder nedrivning hvor det giver mening

nedrive enkelte blokke kan man åbne et område og give plads til nyt liv det kan give plads til butikker idrætspladser eller andet som kan tiltrække nye beboere eller erhvervsliv

med den indgåede aftale og med disse lovforslag bliver der afsat en pulje på en hundrede og halvtreds million kroner årligt til ændring af infrastruktur således at der kan skabes sammenhæng mellem disse boligområder og den øvrige by noget af det vigtigste i hele ghettoplanen er at der indgås et samarbejde mellem de lokale boligorganisationer de pågældende kommuner og staten disse helhedsplaner vil blive omdrejningspunktet for hele indsatsen med at styrke boligområderne og det sikres samtidig at der bliver et bredt ejerskab til både mål og midler forslaget indeholder også en udfordringsret for kommuner og boligorganisationer udfordringsretten skal bidrage til at eliminere regler der kan stå i vejen for helhedsplanerne endvidere indføres der en ny samlet salgsordning

provenuet kan anvendes til nybyggeri det er et element i aftalen som vi i venstre glæder os meget over og for ghettoområder og andre udsatte boligområder

der det særlig positive at her kan provenuet bruges til finansiering af de helhedsplaner jeg omtalte før

at tilbyde flyttehjælp til de beboere som føler at en fraflytning fra deres bolig i et udsat boligområde vil kunne afhjælpe nogle af deres problemer

gang med en bred indsats for at bekæmpe ghettodannelsen i form af helt konkrete tiltag der vil kunne ses og mærkes i lokalområderne og som vil kunne gøre listen over de ni og tyve boligområder kortere vedtagelsen af disse lovforslag er kun første skridt på vejen og næste skridt bliver samarbejdsaftaler og helhedsplaner i de enkelte kommuner med deltagelse af boligorganisationerne selv aftalen indeholder også et historisk højt niveau for renovering af almennyttige boliger oven i den ordinære ramme på to

der fem milliard kroner til renovering over de kommende tre år det har været et stærkt ønske fra boligselskabernes at der bliver mulighed for at øge investeringsniveauet til renovering det har vi lyttet til og jeg er glad for at boligselskaberne har taget godt imod det endelig videreføres rammen til den boligsociale indsats med fire hundrede og fyrre million kroner årligt indsatsen fokuseres på at fremme trygge og stimulerende opvækstvilkår for børn og unge beskæftigelses og erhvervsmuligheder og kultur og fritidstilbud den boligsociale indsats skal ikke blot forbedre de sociale forhold i ghettoområderne men skal også virke forebyggende i de områder der er på vej ind i en negativ udvikling

udsatte boligområder og jeg kan sige at det er socialdemokraterne fuldstændig enige med venstres ordfører i problemet

at en væsentlig årsag

er den store koncentration af fattigdom

spørgsmål til venstres ordfører er når man ikke vedtager fattigdom som en del af definitionen på et

beboersammensætningen i den rigtige retning så vi om måske ti til tyve år

på for kommuner og boligorganisationer i helhedsplanerne det stærke det stærke ved den her måde at gøre det på er jo netop den lokale forankring det at man

på lokalt plan kan finde ud af hvad det lige præcis er der er bedst her

bliver der stillet noget finansiering til rådighed i øvrigt har regeringen på mange punkter lyttet til programbestyrelsen og har gennemført

er min største bekymring ved den

det er jo

skal ændre en beboersammensætning i et udsat boligområde

flytte ind jeg ser nogle

krusninger på overfladen men hvis man virkelig

grundlæggende ændring og forbedring

er der jo en mangel i de her lovforslag

de kommuner som ikke påtager sig en boligsocial

regeringen har nogle boliger der

også uden for det vi kalder ghettoer og udsatte

når der bliver givet nogle forbedrede instrumenter til at styre udlejningen så kan jeg sige

ind for at det skal være muligt for en kommune at

danske værdier ikke finder fodfæste

ikke rigtig har fundet fodfæste i de danske ministerier

landets lejere bliver efterladt med næsten hele regningen

finansieringen af de ghettoplaner vi nu ser fremlagt i de her tre lovforslag

hvorfor man fra venstres

parti og statsministerpartiet ikke har valgt at

samfundet også går ind og hjælper med finansieringen og ikke bare efterlader den

hjælper dem der der er ringere stillet det er

det er da et solidarisk princip

er er der mange skattefinansierede indsatser som også

mener vil løse problemerne for de danske ghettoområder eller det som

landsbyggefonden og lidt fra satspuljemidlerne altså er det landets allersvageste der skal betale for det her som regeringen har udråbt som et samfundsproblem

også godt tænke mig at spørge ind til det her med solidariteten på tværs af kommunegrænser den forrige spørger spurgte

hvad venstre ville gøre for at sikre at der er tilstrækkeligt med almene boliger

regeringen har udpeget ni og tyve

var det ikke en idé om vi sikrede at der også kunne anvises på tværs af kommunegrænser

de kommuner der nu trækker den største del af læsset kunne blive aflastet lidt

i videre omfang at lave centrale boliganvisninger inden for den enkelte kommune og jeg tror vi skal

med til at løse nogle af de her problemer før vi begynder at tale om at man kan flytte sine sociale problemer ud

jeg har hørt i dag at københavns borgerrepræsentation i aften vil

almennyttige boliger i

bliver bygget efter nogle billigprincipper og det synes jeg da er

glædeligt det er da et eksempel på at

hvornår et område er så problemramt at det efter

der der er to sociale kriterier og

den såkaldte ghettoliste men jeg

at folk der i øvrigt er selvforsørgende men som har samme etniske baggrund forskellig fra dansk bor sammen er det venstres danmarks liberale partis opfattelse at det er et selvstændigt problem at folk der har den samme anden etniske baggrund end dansk

vi er glade for at det at det radikale venstre er med i den aftale med hensyn til kriterierne for

når man skal finde ud af hvad det er for nogle områder vi taler om

gennem udslusning fra kriminalforsorgen

at skulle lovgive om hvornår et område er så udsat at man efter regeringens opfattelse vil kalde det en ghetto så synes jeg det er mærkeligt at man har to sociale kriterier

set enig i at det skaber problemer hvis vi sammenhober

vi kan hjælpe folk til at få et arbejde vi kan sørge for at færre begår kriminalitet og det kan de jo især selv sørge for men folks etniske baggrund kan de jo

man skal opfylde to af de tre kriterier og det gør

kommer ind under betegnelsen ghettoområder så vidt jeg husker

er der en række af de her områder hvor

som er det udslagsgivende men de to andre kriterier men det kan godt være et problem når der bor en

hvor børnene ikke taler dansk og hvor der ikke er kontakt til det øvrige danske samfund men det kan godt være en

at det her ikke er noget etnisk problem

så har jeg forstået at lovforslaget går ud på at

anden årsag så vil man anvise folk en anden bolig og det er jo i hvert fald et godt princip at man vil anvise folk

og at man også sørger for mulighed for at anvise boliger i de ghettoer vi har nord for københavn

er en af de største ghettoer jo den vi har nord for københavn hvor folk alle sammen tjener rigtig mange penge kan vi have venstres opbakning til at private lejeboliger

i landet inddrages i skafningen af bolig

sådan skal det være private boliger er jo alle sammen finansieret ved stor anvendelse af rentefradraget og har dermed altså også et meget væsentligt bidrag af offentlige midler

ikke forstå at der skal være en forskel hvis det er sådan

må få en bolig her men du kan få en

private boliger hvorfor indfører man ikke akkurat de samme regler

på en måde så der også kommer til at bo nogle af de mennesker man

synes skal flyttes eller ikke må bo et andet sted så de kan bo

pludselig skulle blive offentlige

er den jo i meget meget høj grad sammenflettet med den øvrige offentlige økonomi så

der en ting der står lysende klart nemlig at viljen til at løfte udfordringerne har været fraværende regeringen har kogt ghettosuppe på den samme pølsepind om at regeringen skam har en strategi men strategien har desværre kun været flotte ord og små spredte tiltag som der ikke er blevet samlet op på resultatet er at danmark er gået i retning af mere polarisering mindre sammenhold og mindre sammenhængskraft de seneste to år har regeringen valgt ikke at lytte særlig meget til sit eget rådgivende udvalg for udsatte boligområder programbestyrelsen og i dag har vi så nærværende tre lovforslag til

jeg godt understrege at socialdemokraterne synes programbestyrelsen i sit arbejde og slutrapport har ramt meget præcist det handler om at ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder at iværksætte en sammenhængende og koordineret indsats

i øjnene at en af de helt grundlæggende udfordringer i de udsatte boligområder er koncentrationen af fattigdom og at folketinget skal vise at staten påtager sig et medansvar for at

udfordringerne programbestyrelsen har et socialt sigte som socialdemokraterne finder meget sympatisk og

en realistisk ledetråd hvis man vil gøre udsatte boligområder til velfungerende områder desværre har regeringen ikke lyttet godt nok til programbestyrelsens anbefalinger det sociale er næsten pist forsvundet det statslige medansvar er fraværende og snakken om at ændre beboersammensætningen er desværre ikke realistisk for at ændre beboersammensætningen som s og

gerne vil er det ganske banalt

skal flytte ud og nogle som skal flytte ind i de udsatte boligområder og i nærværende lovforslag er der tiltag til begge dele men desværre ikke tiltag som giver en realistisk forhåbning om at det vil lykkes regeringen har desværre ikke haft evnen og viljen til at formulere en politik som viser hvor folk fra de udsatte boligområder skal flytte hen regeringen lurepasser og undlader at sende et klart signal til landets kommuner om at de skal påtage sig et mere ligeligt boligpolitisk ansvar nogle kommuner har meget få almene boliger og bygger næsten ingen og

op til tres procent almene boliger i

boligmasse forskellene bør i højere grad udlignes så alle kommuner i danmark bidrager til at

udfordringerne det er den sikre vej når beboersammensætningen i de udsatte boligområder skal

kan man godt få den indskydelse at der er tale om et danmark som vi ikke kender med regeringens skiftende definitioner nævnes almene

næsten i flæng som ghettoer resultatet er at beboerne i de nævnte områder føler sig stigmatiserede dømt ude og føler sig mindre og mindre som en del af samfundsfællesskabet danmark det er en forkert udvikling

en farlig polarisering af vores samfund når jeg hører den debat tændes der for mig som socialdemokrat

vi er forpligtet til at forstå problemerne anerkende udfordringerne og i fællesskab løfte dem i dag hvor problemerne får folk til at stemme med fødderne og flytte ud af områderne skal vi huske på at det er menneskeskabte problemer som vi kan løse problemet i de udsatte boligområder er først og fremmest en alt for ensartet beboersammensætning med en stor koncentration af fattigdom arbejdsløshed kriminalitet

der er ikke nogen lette løsninger det der skal til er en koordineret koordineret og sammenhængende indsats på mange fronter over en lang årrække for at sikre at de udsatte boligområder igen bliver velfungerende

gerne slå fast at langt størstedelen af landets almene

her blomstrer beboerdemokratiet side om side med beboernes glæde ved at være sammen med hinanden i hverdagen og det er det overordnede mål i to tusind og ti og årene fremover at de udsatte boligområder igen skal være med i familien af velfungerende boligområder målsætningen for socialdemokraterne er

ghettobegrebet til et historisk begreb i danmark

og målet er at de velfungerende boligområder

så skal vi også sende et klart signal til lejerne i de udsatte boligområder at vi ikke har opgivet at hjælpe deres boligområde på ret køl vi vil bidrage fra statslig side til løsningen og så er det også en målsætning at de nye almene boligområder som skal opføres i årene der kommer

handler om stop for anvisning til boligområder af folk fra bestemte lande det er jo som det

har vi i to tusind og ti ni og tyve udsatte boligområder i danmark det vidner om at de her tiltag måske ikke virker ogeller at de måske

stillet nogle spørgsmål og have svar på hvad erfaringerne er i

og derfor skal vi have det uddybet ganske grundigt

også relevant at vurdere om det er særlig ambitiøst at kommunerne med lovforslaget i hånden kan henvise den gruppe af mennesker som man egentlig gerne

til selv samme udsatte boligområder her må ministerens ambition ambition da ikke lade sig stoppe af kommunegrænser hvis der er en ledig bolig i et velfungerende boligområde i nabokommunen

bør ministeren da skabe løsninger der kan sikre henvisning til

sådan bolig på tværs af kommunegrænsen

lovforslaget rummer også en ny ghettodefinition antallet af ministeriets ændringer i ghettodefinitionen er nærmest lig med antallet af ministerskift på posten med ansvar for boligpolitikken og jeg skulle hilse og sige

det er mange den definition som foreslås i

har her ved afslutningen af fattigdomsåret en meget kedelig mangel selv om regeringens rådgivende ghettoudvalg lavede et grundigt forarbejde for regeringen op til de her tre lovforslag

mangler udvalgets medmenneskelige fokus på de udsatte boligområders store koncentration af fattigdom den anbefaling er desværre blevet ignoreret og pillet ud af ghettodefinitionen det afslører en manglende vilje til at adressere de virkelige udfordringer i de udsatte boligområder og det må være helt berettiget for den ansvarlige minister at spørge sig selv hvorvidt ministeren får øje på de reelle udfordringer når ministeren har valgt at sætte kikkerten for det blinde øje

skuffende og på politikersprog for at ministeren kan forstå det vil jeg godt sige at det er mangel på samfundssind og mangel på politisk lederskab afsluttende om l tres vil jeg sige at socialdemokraterne ikke

få belyst om det her er de rette instrumenter til at

kommer der en ny målsætning om hvordan man skal nedbringe antallet af udsatte boligområder hvorvidt det er realistiske mål må vi også prøve

renoveringer der er et kæmpebehov for at få renoveret almene boliger i danmark det har

over otte milliard kroner

her lovforslag bidrager man med fem milliarder ekstra kroner

den udfordring og simpel regning

stadig væk masser af almene boliger der skal renoveres

med det ambitionsniveau må man sige at regeringen lægger op til en nærmest naiv forestilling om at der ikke kommer nye renoveringsprojekter ind i de kommende år jeg skulle hilse og sige

så er det meget afgørende som programbestyrelsen også siger at vi her fra folketingets side sender et klart signal til de udsatte boligområder om at staten

medansvar for at løse opgaven derfor har socialdemokraterne sammen med sf

afsat en statslig milliard kroner til renovering af boliger i ghettoområder men den chance

bruge statslige midler forspilder regeringen desværre det er fortsat tyve procent af den danske befolkning nemlig dem der bor i de almene boliger som skal betale hundrede procent af renoveringsopgaverne herudover rummer l en og tres en lang række punkter hvor regeringen har ladet sig inspirere af socialdemokraterne og sf det handler om nedrivning infrastruktur forbud mod anvisning af løsladte fra fængslerne til ghettoområder fortrinsret til boligområderne for ressourcestærke personer og så også muligheden for at

blive opsagt fra

vi sikrer os at der også er

retssikkerhed for de her folk men

det med at udlejningsreglerne skal ændres sådan at lejligheder kan stå tomme i helt op til tolv måneder det er også skridt i den rigtige retning vi skal bare sikre os økonomisk balance i

i boligafdelingen hænger på regningen og det skal vi have klarlagt i udvalgsbehandlingen afsluttende om l en og tres

sige at det rummer nogle skridt i den rigtige retning vi vil

hvordan vi forholder os til det det sidste forslag l to og tres en del af satspuljeaftalen

ikke rigtig kan genfinde i paragrafferne

belyst under udvalgsarbejdet sådan at vi endeligt ved andenbehandlingen kan sige om det flugter med det vi har aftalt

man skal anvende de hårde metoder med ghettopoliti overvågning og lynjustits i

er interessant at høre herre thomas jensens lidt mere bløde approach

thomas jensen lægger vægt på at fattigdom synes at være det mest karakteristiske ved ghettoområderne i danmark hvordan hænger det sammen med at man vil løse nogle af de sociale problemer i ghettoområderne ved at føre sig frem med

med lynjustits over for unge og mere overvågning

mennesker i de udsatte boligområder

der hvor der måtte være nogle der ødelægger trygheden for fællesskabet

til at sørge for at man får genoprettet trygheden i boligområder men derudover det nævner venstres ordfører jo ikke så rummer s og sfs udspil

lang række tiltag der netop har fokus på at lave en social genopretning af de her udsatte boligområder vi ved at det er den forebyggende indsats som på den lange bane kan være med til at løse de her problemer men på kort sigt når der er nogle

skal vi også give dem et klart signal om

om retssikkerhed osv som herre thomas jensen gjorde før så forstår jeg ikke hvordan det hænger sammen med at man

et af de her områder som socialdemokratiet og

og andre regler i samfundet uden for

som medlem af boligudvalget ved venstres ordfører jo også at vi løbende får henvendelser fra nogle boligområder

eller om man bor i et udsat boligområde og der kommer nogle og

en lovovertrædelse hvor man har behov for at tilkalde politiet så skal det være sådan i danmark at politiet rykker ud uanset hvad adressen er og det er netop det vi har lagt op til i vores udspil

en konsekvens over for de unge mennesker som

et fast track igennem retssystemet

er en rigtig rigtig god service at de folk kan mærke at en konsekvens her i danmark

et åbent sind i forhold til at forholde sig til lovforslagene når de kommer igennem udvalgsbehandlingen

som blandt andet har et massivt renoveringsløft

er mere i forhold til l tres

der vil jeg bare opfordre herre thomas jensen til i udvalgsbehandlingen at forfølge

nærmere hvilke problemer det løser

at lave et forbud mod anvisning af ikke eøs borgere til

var ved at løse og der kan altså mig bekendt ikke opdrives kommuner der har en praksis

masser af folk fra ikke eøs lande der flytter ind

herre thomas jensen ikke vil deltage i en kritik af at man har valgt to sociale kriterier og et rent teknisk kriterium

mange af os der arbejder med det her i folketinget

en lang række aktører i boligforeninger og i kommuner

vi har noget der minder om det vi gør allerede det der er

lovforslaget det jeg egentlig beder om i udvalgsbehandlingen er netop at vi får det frem sådan at vi kan blive klogere og måske kan gøre

forligspartierne villige til at gå ind i

dialog men jeg tror også på at det bedste på det

boligforligskredsen med boligordførere fra alle partier jo ikke på noget tidspunkt har været inviteret til konkrete politiske drøftelser om et forlig så desværre forliste vi det den her gang men i udvalgsarbejdet lover jeg at gå aktivt ind og se på de delelementer der ligger i

i forhold til hvilke borgere det er der må blive anvist ud fra forskellige kriterier sådan at vi kan få

er imod det symbolpolitiske forslag om at forbyde anvisning af ikke eøs borgere

jeg håber vi er enige om at det det forhold at der er

gøre noget selv men hvis man har et arbejde

så kan jeg ikke forstå at det skulle være socialdemokratisk politik at ens etniske baggrund eller ens naboers etniske baggrund skulle være et problem i sig selv

det op til at folk fra fra ikke eu lande fra ikke eøs lande og

de folk man ikke vil have kan blive anvist til de udsatte boligområder og områder med kombineret udlejning

går definitionen efter nogle lande og ikke efter en etnicitet

belyst under udvalgsarbejdet og så kan vi

nu igen er med til at stjæle af lejernes penge

nu har rundet ti milliard kr der er taget op af

landsbyggefonden og brugt til forskellige formål den her gang blandt andet til det formål at rive boliger nederst

tyveri som dansk folkeparti desværre har deltaget ivrigt

er dansk folkeparti ikke rigtig stolt over

lykkedes at få spillet udlændingekortet at det her altså i meget høj grad gøres til

hudfarve sprog og efternavn der er problemet er det ikke rigtig godt for dansk folkeparti

og vi gør det på en pænere måde end andre gør det var det der var essensen i det svar der kom lige før jeg vil sige at landsbyggefonden

det formål at renovere boliger forbedre boliger og kun i meget begrænset omfang måske at hjælpe til at få bygget boliger og i hvert fald ikke i det omfang som det er sket på det seneste nemlig at man har taget og sparet på statens udgift til boligbyggeri

betale det staten tidligere har betalt sådan er indholdet i det tyveri man her fortsætter med at deltage i

og fået placeret det etniske spørgsmål meget højt

virkelig vil ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder

er forudsætningen for at vi ved om de målsætninger de flotte målsætninger

de kan blive indfriet nemlig en halvering

formanden for regeringens ghettoudvalg jørgen nue møller regeringens nej til flere flygtninge og indvandrere rykker ikke for alvor ved beboersammensætningen i de belastede boligområder

hvis det er sådan at det er så få mennesker

har fokus

ordfører hvor er de boliger som man gerne

tomme boliger som skulle her problem

behov for at flere kommuner

er enig med mig i at det primære problem når vi snakker udsatte boligområder er et spørgsmål om sociale ressourcer et spørgsmål om

er jo helt rigtigt som det tidligere er blevet sagt at regeringens rådgivende udvalg programbestyrelsen slog fattigdom fast som et meget vigtigt kriterium bag problemerne i ghettoområderne så var det ikke en idé om man havde taget det med i definitionen af hvad man vil kalde et ghettoområde og at man måske også havde været mere ambitiøs for at sikre at der var færre i de her udsatte boligområder der måtte leve i fattigdom i stedet for de mange flere som vi har set under den her regering

brugt nogle flere penge på at sikre at folk ikke sidder fast i fattigdom

den fattigdomsdefinition som

så kan man dokumentere at der er fireogtyvetusind flere børn

ikke i de boligområder regeringen har benævnt som ghettoer men i

der er blevet sat af i boligaftalen til at rive bygninger ned for kunne man ikke i stedet have brugt en stor del af de penge på nogle tiltag der kunne have sikret nogle bedre områder og nogle flere ressourcer for dem der bor der for eksempel at man kunne have sænket huslejen yderligere

der desværre er ved at vokse frem

sætte store mål om at rive op til to tusind boliger ned om året

statsminister talte længe om danske værdier i sin åbningstale da vi startede folketingsåret her for et par måneder siden han talte om at det gjaldt om at få danske værdier til at gælde overalt i samfundet og han mente ikke at de havde slået rod i ni og tyve områder i samfundet de ni og tyve områder han og regeringen nu vil betegne som ghettoer

for mig er en af de mest skattede danske værdier solidaritet solidaritet og samhørighed den fornemmelse at vi hænger sammen i danmark den fornemmelse at vi ikke lader nogen i stikken

jeg jo gerne set at vi når vi så skulle hjælpe de her områder statsministeren ikke mener er

kendetegnet ved danske værdier så også havde udvist den solidaritet jeg mener er så kendetegnende for netop de danske værdier nemlig at vise at den ressourcestærke del af samfundet også var klar til at give et nap med når vi skulle hjælpe dem der havde det hårdest for det er rigtigt at det er de udsatte boligområder der er et af de større problemer i vores samfund men det er et samfundsproblem som vi alle sammen har et ansvar for at løse og derfor havde det været klædeligt om man havde fundet nogle penge fra statskassen og ikke blot fra lejernes egen opsparing i landsbyggefonden de tre forslag som vi behandler

omhandler som sagt regeringens indsatser i forhold til de udsatte boligområder som regeringen har udpeget som ghettoer den overordnede ramme for den her indsats bliver lagt i lovforslag nummer l en og tres og det udspringer af regeringen dansk folkeparti og det radikale venstres boligaftale af syvende november denne aftale har sf ikke fået lov at præge og vi har ikke kunnet skrive under på den renoveringsrammen for de almene boligområder øges ganske vist med fem milliard kroner over de næste tre år hvilket er positivt men

er et betydeligt men de sidste tre år i aftaleperioden falder niveauet til det

det aktivitetsniveau har været så utilstrækkeligt at der er opbygget et efterslæb på otte

milliard kroner i form af to hundrede projekter der står i kø derfor mener vi ikke at aftalen på tilstrækkelig vis sikrer at de udsatte boligområder bliver tillokkende for ressourcestærke beboere og dermed får det løft som de udsatte boligområder trænger til sf havde gerne set en markant større renoveringsindsats og vi foreslog derfor sammen med socialdemokraterne at den årlige renoveringsramme blev hævet med tre milliard kroner i forhold til det nuværende niveau hertil kommer et forslag om en milliard kroner fra staten over finansloven til brug for næste år så vi sammen solidarisk løser denne opgave hvis resultatet var blevet som vi havde ønsket ville der altså have været fire milliard kroner mere at renovere den almene boligsektor for næste år til sammenligning vil lovforslaget kun hæve renoveringsrammen med to

milliard kroner næste år med vores og socialdemokraternes forslag ville køen blive afviklet hurtigere

og sat et godt skub i samfundsøkonomien som helhed to uhyre tiltrængte effekter tiltrængte effekter i en tid med massiv stigning stigning i arbejdsløsheden og krise i økonomien at man med lovforslag nummer l en og tres efter tre lidt federe år vender tilbage til tre magre år vil formentlig betyde at der sidst i perioden vil blive opbygget endnu en kø af renoveringsprojekter der må vente på støttekroner det vil altså kun i de kommende tre år blive muligt at reparere og forbedre den almene boligsektor hurtigere end den

og forværres det er såmænd slemt nok i sig selv at problemerne kun bremses midlertidigt men hertil kommer at problemerne som regeringen med gjaldende fanfarer

skal bekæmpes uden støtte fra statens finanser man blæste flot til angreb men skubbede så landets lejere foran sig til at klare indsatsen lejernes opsparing i landsbyggefonden er det eneste der skal finansiere indsatserne omkring renovering infrastruktur og nybyggeri hvoraf nogle af opgaverne ligger et godt stykke fra landsbyggefondens kerneformål hvor er støtten fra det ressourcestærke samfund som ghettoen skal tilbage til den er udeblevet regeringen vil endnu en gang have landets svageste til at trække sig selv op ved håret det mener sf er unfair og usolidarisk vi har som jeg nævnte før i stedet foreslået at staten bidrager med en milliard kroner til renovering af de allermest udsatte boligområder næste år vi anerkender at l en og tres trods alt øger ambitionerne i forhold til udgangspunktet og forbedrer situationen for den almene boligsektor nu og her men vi vil i vores betænkningsbidrag anvise hvordan vi ønsker at boligaftalen skulle

i forvejen hårdt plagede af for høje huslejer og for få penge i afdelingskassen til fælles projekter derfor vil det være meget væsentligt for sf at få en garanti for at de berørte boligafdelinger ikke vil lide økonomisk overlast på grund af det her forslag en anden nødvendig afdækning vil være forslagets forhold til internationale konventioner

sf vil afvente svar og vi forventer at stille ændringsforslag der kan få betydning for vores stilling

til forslaget i forhold til

l to og tres om udvidet flyttehjælp anser sf det for positivt at ressourcesvage beboere nu sikres bedre mulighed for at etablere sig uden for de mest udsatte boligområder

også her være behov for yderligere afklaring ikke mindst af hvad det vil påføre kommunerne af ekstraudgifter men forslaget er en udmøntning af satspuljeaftalen som sf er med i endelig finder jeg det magtpåliggende at udtale en klar kritik af den korte høringsperiode forslagene har været udsendt i det er blevet bemærket af en meget stor del af høringsparterne og har betydet at

disse ikke har kunnet give optimale bidrag til lovgivningsprocessen og i mange tilfælde at de slet ikke har kunnet nå at bidrage den alt for korte svarfrist medfører en uacceptabel risiko for at lovgivningens kvalitet og legitimitet svækkes det er det danske folkestyre dårligt tjent med desværre er det en praksis der griber om sig under denne regering og jeg havde håbet og jeg har tidligere henstillet til at socialministeren ikke lod sig inspirere af andre ministerier der driver en sådan praksis med disse ord ser sf i øvrigt konstruktivt frem til at behandle forslagene i den videre proces under udvalgsarbejdet men vi forventer som sagt at stille indtil flere spørgsmål og også komme med ændringsforslag til enkelte af forslagene

ventelisten inden for en rimelig årrække og der bliver lavet

godt vende tilbage til l tres og den debat jeg nu har rejst et par gange for at høre hvad sfs principielle synspunkt er

er der som sagt både to sociale kriterier

etnisk kriterium og det er nu engang vores opfattelse at

vi gøre det ud fra de sociale problemer og ikke ud fra folks etniske baggrund og vi ser ikke

der har samme etniske baggrund hvis de i øvrigt klarer sig og er velintegrerede og

sfs holdning synes sf det er en fornuftig ghettodefinition som indeholder et sådant etnisk

siger der vil blive holdt øje med en ting er at holde øje noget andet er rent faktisk at have kræfterne til at få fjernet problemet

så jeg problematiserer om om det vil blive muligt

jeg ikke tror har bidraget særlig positivt til

at det har været en nettogevinst for beboerne derude

talen falder på etnicitet eller nationalitet

har sf ikke nogen principiel holdning om at det er et problem snarere tværtimod vi ser

det her som et udtryk for sociale problemer som vi skal

være at sf ligesom os vil vælge at stemme imod

en praksis som ikke findes i nogen kommuner nemlig at

for det andet noget synes jeg på det principielle plan langt mere centralt nemlig at kombinationen af

uanset hvor godt folk integrerer sig opfatter staten dem stadig væk sammen alene på grund

etniske baggrund som en særlig udfordring og det synes jeg er et utrolig dårligt signal

på den måde har ghettodebatten og hele den her stigmatisering

at folks etniske baggrund uanset hvordan de i øvrigt griber deres tilværelse an er et problem

at den debat der er blevet ridset op hvor man med store megafoner har råbt ud at der er store problemer i de her ghettoer

ikke har været befordrende jeg jeg hører fra boligområder rundtomkring at de er kede af den betegnelse

kan det også undre at der er stillet forslag om at

tror man har lyst til at købe en bolig i en ghetto

der ligger i lovforslag l tres så må jeg igen

ikke har nogen principiel holdning om at etnicitet og nationalitet er et problem snarere tværtimod vi ser på hvilke ressourcer

folk har når de flytter dertil og hvis de ikke har de fornødne sociale ressourcer

kulturelle ressourcer der kræves for at begå sig i det danske samfund så ser vi et problem men etnicitet i sig selv

vi må jo se hvad det er for nogle ændringsforslag som sf vil

hvis de kommer fra sfs eget hårdtslående ghettoudspil

inden vi går ind i det tror jeg men jeg

del ud af at problematisere udtrykket ghetto og

for hele det her projekt og ikke befordrende

ønske at flytte ind og så videre men hvordan forholder herre peter westermann sig så til sprogbrugen i

ghettoudspil hvor der på forsiden står ny tryghed i udsatte boligområder

der står at de danske ghettoområder er blevet forsømt i ni år og

på folketingets åbningsdag sagde at vi har ghettoer

det danske samfund som er at betragte som fæstninger der skal brydes

jeg tror ikke det billede er særlig fordelagtigt for en vellykket integration når vi skriver i vores udspil ny tryghed i udsatte boligområder at det er et ghettoudspil

for at komme med i den debat som allerede var skabt på det tidspunkt

det handlede om ghettoer eller ikke ghettoer så hvis man skulle være med til at diskutere

det ord man var nødt til at gå ind med

jo netop ikke kommet med en liste der siger at det og det og det område er at betegne som en ghetto

vi sætter ind mod det vi ser som en ghettoisering i samfundet

mellem de forskellige dele af samfundet

at der er nogle steder hvor fattigdommen er markant stigende mens der er andre steder

har fået mange flere penge mellem hænderne fordi de har store indkomster i forvejen og derfor har fået store skattelettelser

jo er at hvor man i regeringen med overskriften ghettoen tilbage til samfundet

inkludere er det jo sådan at i s

der skal være et særligt politi der skal være særlig justits der skal være særlig overvågning og så videre det er vel ikke særlig befordrende for at folk ønsker

til at vi ikke i fremtiden har ghettoer i samfundet regeringens udspil hed jo ghettoen tilbage til samfundet men det betyder ikke nødvendigvis at der så ikke skal findes ghettoer i samfundet siden hen

afstanden måske skal mindskes eller man skal hive dem ind jeg ved ikke hvad man sprogligt har tænkt men det vi har sagt er

acceptere at der på et tidspunkt skal kunne findes ghettoer i det danske samfund

har ridset op nødvendigvis har været særlig befordrende som jeg sagde tidligere med hensyn til påstanden om et særligt politi

det har vi ikke tænkt os vi har tænkt os at tilføre ressourcer til at der kan være op til to hundrede flere betjente så der kan blive patruljeret lige så regelmæssigt i de her boligområder

man ikke som tidligere fremført skal høre om at politi og brandmyndigheder ikke tør rykke ud til de her områder alle skal have den samme retssikkerhed alle skal have den samme tryghed og det

lov til at være med fordi man godt kunne se

med man kunne måske have gjort sig den umage at man kunne

er pengene fra landsbyggefonden

der forrykker balancen i landsbyggefonden

ville der være de penge færre at renovere for

måske også været interessant at tage forhandlingerne

øge renoveringsindsatsen vi havde altså meldt ud med et måltal der

ekstra fra landsbyggefonden i det første år og

være noget økonomisk problem for landsbyggefonden der jo i øvrigt i forvejen

ud med at der skulle bruges endnu flere penge fra landsbyggefonden det første år

otte milliard kroner skulle afvikles i løbet af et år

havde spillet endnu mere offensivt ud end det

med som et realistisk men ambitiøst mål

om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler som et led i at forandre og udvikle de såkaldte ghettoområder til mere attraktive beboelsesområder indfører vi nu et forbud mod kommunal anvisning af husstande hvor en eller flere medlemmer af husstanden ikke er borgere i et land inden for eu

dog med undtagelse af studerende som er optaget på en offentligt godkendt uddannelsesinstitution lovforslagene indeholder også

til at begrænse tilflytning af personer uden for arbejdsmarkedet

som en del af satspuljeaftalen for to tusind og elleve kan kommunerne derfor søge om refusion af en del af udgifterne i forbindelse med flyttetilskud og tilskud til ny start der oprettes således en pulje til formålet på tyve million tyve million kroner frem til

desværre er der indimellem beboere der

fraflytte områderne det gælder beboere eller måske rettere ballademagere der ikke overholder reglerne om god

orden i ejendommene der vil med lovforslaget kunne iværksættes en hurtigere udsættelse af beboere der klart overtræder ejendommens ordensregler fra konservativ side er vi meget positive over for de nye redskaber og vi tror på at de vil medvirke til en positiv udvikling i beboersammensætningen i ghettoområderne samt de udsatte boligområder

udmøntes størstedelen af den nye boligaftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler i lovforslaget fremgår det at vi viderefører den nuværende ramme for for landsbyggefondens renovering nemlig de to

milliard kroner årligt i perioden to tusind og tretten til

seksten ekstraordinært forhøjes denne investeringsramme

milliard kroner i to tusind og tolv og en milliard kroner i to tusind og tretten altså fem milliard kroner ekstraordinært til renovering af almene boliger i de kommende tre år der afsættes en hundrede og halvtreds million kroner årligt i to tusind og elleve til

seksten til infrastrukturændringer i ghettoområderne denne pulje skal medvirke til at man lettere kan bevæge og transportere sig til og fra ghettoområderne og de omkringliggende bydele desværre er dårlig infrastruktur ofte med til at afskære disse områder fra de omkringliggende bydele og dermed er det med til at skabe yderligere isolation dette ønsker vi at forbedre med denne pulje

der afsættes et beløb på fem hundrede million kroner til nedrivninger i perioden to tusind og elleve til

nedrivninger ser vi som et positivt element når de ses i en helhed med de øvrige nye initiativer nedrivninger giver nemlig mulighed for at skabe åbne områder for eksempel til sports og rekreative aktiviteter til nye boligformer eller til erhverv ligeledes kan de være med til at skabe bedre muligheder for positive ændringer i infrastrukturen fire hundrede og fyrre million kroner afsættes årligt i perioden to tusind og elleve til

til boligsocial indsats hvoraf halvdelen altså to hundrede og tyve million kroner årligt kan anvendes til at nedsætte lejen i problemramte boligafdelinger landsbyggefondens bidrag til nybyggeri fastholdes på de nuværende fem og tyve procent af ydelsesstøtten frem til to tusind og fjorten det gør den fordi der fortsat er et behov for nybyggeri af almene boliger blandt andet almene ældre og plejeboliger konservative støtter disse tre lovforslag til en styrket indsats i ghettoområderne og til anvendelsen af den almene boligsektors midler

meget positive over for den ekstraordinære indsats til renovering af almene boliger og ikke mindst ser vi frem til at følge en forhåbentlig meget positiv udvikling i ghettoområderne og de udsatte boligområder til gavn for beboerne i områderne

økonomiske ressourcer men det jeg gerne vil

med ghettodefinitionen i l tres

række andre ordførere det

vi har den opfattelse at en sammenhobning af sociale problemer

uanset om de så har etnisk slagside hvad de vitterlig har i mange af de her områder

er et problem som er værd at adressere

også fremgår af en række af høringssvarene at det etniske kriterium i regeringens ghettodefinition stigmatiserer

signal til alle dem der har anden etnisk oprindelse i danmark om at de

som man også kan læse sig frem til

jeg jeg ville måske kunne følge ordføreren hvis det alene som et kriterium

det er det ikke og det synes jeg er meget fornuftigt

at vi anerkender at der er et problem

fremgår jo ikke alene af regeringens holdning men da også af det udspil som s og sf er kommet med

så synes jeg det er vigtigt at vi husker at det er en del af det men at der også

man kan komme i arbejde man kan tage en uddannelse og man kan holde sig ude af kriminalitet uden at man behøver at flytte hvis vi løser de sociale problemer for de beboere der er

mener jeg at vi har gjort vores arbejde godt

etniske kriterium kan man kun adressere på en måde

problem fordi der bor en masse med anden etnisk baggrund

der har en etnisk dansk baggrund men de kan jo høre på regeringen og på dansk folkeparti

skal holde sig væk fra de her områder for der bor en masse med anden etnisk baggrund og det skaber

det er ghettoer det er derfor

holde sig til sociale kriterier og så lade etniciteten

så vi sikrer at der i hvert fald ikke sker en

hvad jeg også sagde før vi anerkender at der kan være en udfordring når

mange mennesker med en anden etnisk baggrund i forhold til at opnå en

sågar være så fræk at sige at det

også når danskere nede på solkysten i sydspanien

derfor giver vi nu et værktøj til at kommunerne i hvert fald kan sikre at

det er når man selvfølgelig færdes ude i i samfundet jeg

det et problem at folk der har en anden den kan være meget forskellig

bor i samme boligområde og hvis ordføreren virkelig mener det

med danskere og den danske kultur og ikke nødvendigvis som vi nogle gange oplever i nogle af de her områder isolerer sig

vil også gentage hvad jeg sagde til den radikale ordfører vi smider jo ikke folk ud af de her områder vi bestemmer ikke engang om de må

kommunerne at de ikke længere kan anvise borgere uden for eu og

er at der skal tages stilling til om der bor for mange der har en anden etnisk baggrund så må man jo også have en holdning til at det er et stort problem hvis der bor mange

jeg synes det lyder noget svævende det lyder mere som en indrømmelse fra konservative til dansk folkeparti

rugholms vegne i september kom det radikale venstre som det første parti med

afsæt var de anbefalinger som regeringens såkaldte programbestyrelse for strategien mod ghettoisering afleverede ved afslutningen på sit arbejde

anbefalingen var en langsigtet indsats i de udsatte boligområder hvor kommuner og boligorganisationer sammen bør sikre en handlekraftig indsats der kan skabe radikale fysiske og sociale forandringer i de udsatte boligområder og som det sidste at

nedbragt og helt afskaffe den liste der på det tidspunkt var over udsatte boligområder

en fysisk indsats med renovering og

udvikling men samtidig også have konkrete sociale udviklingsprogrammer for hvert enkelt af de udsatte boligområder hvor staten gik ind og finansierede det blandt andet ved at omlægge nogle af de mange

er mange ældre medborgere der har lidt svært ved at forstå hvad de unge mennesker taler om når de

fordi det rent historisk er et begreb som har nogle helt andre rødder

det byder os i virkeligheden imod vi anerkender også at de i rigtig mange boligområder er rigtig kede af at de nu

benævnes med den her betegnelse som jo altså er noget historisk

har det afgørende været for os i de her forhandlinger som det har været i de tidligere boligaftaler

gå ind og se hvad vi kunne opnå af resultater til gavn og glæde ikke bare for de udsatte boligområder men for hele den almene

de mange mange danskere som bor der og som jo som bekendt ikke har haft glæde af regeringens skattestop og andre

hvert år måttet se at penge er blevet flyttet til

bedst beliggende huse derfor synes vi

investere i den almene

er klogt som vi nu også er blevet enige om

allerede for et par år siden kom på den her venteliste derfor var det helt afgørende for os

at vi fik en aftale som vi troede på ville kunne afvikle den her venteliste

årrække vi havde gerne set at vi allerede nu gav landsbyggefonden lov til vi skal jo huske

meget kort årrække

næste år hvor vi får en historisk høj renoveringsindsats med en fordobling af renoveringsrammen

er afsat i forvejen

helt afgørende også for at forebygge at nye områder bliver ghettoområder for det vi ved fra blandt andet

at det fysiske forfald

derfor er det helt afgørende når man har den her diskussion at man ikke bare fokuserer på nogle få områder men ser bredt på hele den almene

pæne karakter af blandt andet

boligaftale og jeg synes også at

overvejer hvad de skal stemme til l en og tres

også af dansk byggeri der i sagens natur glæder sig over at få

men jeg vil også sige at jeg synes at det er regeringens ansvar at tilrettelægge forhandlingerne på en sådan måde

er min klare opfattelse at regeringen svigtede for jeg tror godt at

en helt anden form for signal til den almene sektor

når talen falder på satspuljen er vigtigt også at notere sig at

i de allermest udsatte boligområder vi har et hav af puljer og de to ministerier

der er brug for i de udsatte boligområder er som programbestyrelsen sagde

er langt bedre at vi målretter de midler til de områder og siger det er sikkert at de udfordringer man har i vollsmose gellerup

det ene sted men men ikke det andet sted og det

udmøntes i løbet af

fra satspuljen til indsatsen

i i boligområderne men

den afgørende kritik vi har af resultatet af den her samlede diskussion om de såkaldte ghettoområder der er

kommet tryk på de fysiske forandringer men det som programbestyrelsen jo også meget klart

radikale sociale forandringer og at regeringen bør medfinansiere

de sociale problemer der er sammenhobet i de udsatte boligområder er jo ikke lejernes ansvar de er vores fælles ansvar ligesom alle andre sociale problemer

formål som ligger i landsbyggefonden

for på den måde virkelig at kunne give muskler

sociale indsats men det har der ikke været vilje

måske på papiret ser godt ud men som i hvert fald får

selve boligaftalen vi synes at det er mærkeligt at opfinde problemer

noget som helst analysegrundlag for

omfang med at borgere fra ikke eøs lande

anvist en bolig bliver henvist til de udsatte boligområder den praksis findes ikke og derfor virker det besynderligt

på at forbyde den medmindre det man vil er at sende et signal til alle i det danske samfund der har en etnisk baggrund om at hvis de flytter til et udsat boligområde uanset hvor

været bedre om ministeren havde fået en bemyndigelse

og der vil vi i skarpe vendinger tage afstand fra at man etnificerer problemerne sociale problemer kan vi løse med sociale tiltag men folks etniske baggrund kan vi ikke gøre noget ved og hvis integrationen virker

og at det er et samfundsansvar at få dem løst

har foreslået at der skulle matches

med fire hundrede million kroner fra statskassen vi havde så foreslået en milliard

at ordføreren sikkert har kæmpet en brav kamp for at få tilført flere midler til renovering og forbedring af de udsatte boligområder

jo gerne kastet mig ind i den kamp og hjulpet til på vores side af tovet når der skulle trækkes

sikker på at socialdemokraterne også gerne havde hvis vi havde fået lov at komme med til forhandlingerne

vurderet om resultatet havde været godt nok

for det er ganske rigtigt at der bliver øget i starten af perioden men sidst i perioden når vi jo tilbage på det nuværende niveau i renoveringsrammen mener ordføreren at der vil være behov for at tage aftalen op til revision eller finde yderligere midler så vi undgår at der kommer en renoveringskø ordføreren

hvor man bliver ved med at betale ind til landsbyggefonden

den rigtige måde gøre det på det vi havde ønsket var at den sociale indsats blev finansieret af

altså at det jo er aftalt at vi nu holder snævert fokus på den her

venteliste også med årlige redegørelser det gør vi selvfølgelig med det ene sigte

drøfte det i i forligskredsen det

sf’s side trods kritikken stemmer for lovforslaget

at man satte yderligere gang i renoveringerne

set fordi vi så det som et win win forslag for det første ville vi få høvlet renoveringskøen endnu længere ned i det første år

ordføreren er enig med mig i at det ville have været endnu bedre om vi havde kunnet få sådan et resultat

samtidig også føre til en øget aktivitet i samfundsøkonomien så vi kunne arbejde os ud af krisen det er jo det der er vores grundlæggende filosofi til forskel fra regeringen

at vi sidder på hænderne vi skal ud at have samfundsøkonomien til at arbejde

er jo netop at man har afsat fem milliard

men ordføreren har jo også anerkendt at der er en

når dertil at vi kan konstatere at køen desværre er ved

undgå nye pukkeldannelser hvis vi får puklen væk den skyldes jo altså også at

er bygget i samme periode og derfor også har et nogenlunde

står klokkeklart i aftalen at vi over en rimelig tidshorisont ønsker

så håber jeg som sagt bare at man fra

på den måde slutter op om et initiativ som i hvert fald samlet set har

styrer selve teknikken det er ikke fordi formanden ikke forstår hvad foregår men det styrer teknikken for hvornår man

man dér bruger det etniske som begrundelse for at nogle områder skulle

også sige at det er meget fint at der med l en og tres er lagt op til at der kommer mere skub i renoveringer ude i den almene sektor det skulle være sket for lang tid siden men der hvor kæden hopper af

radikale venstre fortsætter med tyveriet af lejernes penge fra landsbyggefonden

kan jo også se i det lovforslag der er lagt frem i dag l en og tres

tyveriet fra landsbyggefonden

det er fuldstændig urimeligt at deltage i at tage penge fra lejerne tage penge fra et område hvor der i øvrigt er meget

lejeboligerne og så sørge for at der kommer en besparelse i statskassen

at klare noget mere renovering men

nybyggeri har vi ingen problemer med med og det har vi ikke fordi det

selv har finansieret nybyggeriet af de boliger de sidder i særlig ikke dem der flytter ind steder hvor lånet stort set er betalt ud og derfor synes vi

det er klogt at man har

almen boligsektor der i videst muligt omfang klarer sine forhold selv herunder også en del af

er uenig i at landsbyggefonden altid har det formål som det er

sådan at staten giver støtte til boliger til private boliger gennem rentefradragsretten

gennem indskud og det der er sket med dansk

undskyld det var en grim fortalelse

samtidig med at man har givet skattelettelser til dem der bor i ejerboliger altså en skævvridning af boligmarkedet og statens tilskud til boligbyggeriet

tage yderligere to milliard

alene tænke på sig selv og ikke tænke på at der også

det var fornuftigt at der blev finansieret noget nybyggeri inden for den

almene sektor og i alt det vi er

den almene sektor de videst mulige rammer for at drive deres virksomhed det gælder også den afbureaukratiseringsreform som var en del af den seneste boligaftale og det er fordi vi ønsker at sektoren i videst muligt omfang skal være selvbærende og have de største

nyt alment byggeri alene er finansieret af lejerne for det vil ethvert regnestykke vise

de færreste som bare vil blåstemple aftaler nogle andre har lavet nu animerer jeg så lidt til at

have det med politiske aftaler som norge har det med eu at det der kommer ud af faxen

var klodset af regeringen ikke at forsøge

det været op til s og sf om det der var på bordet var tilstrækkeligt i forhold til

egne ønsker nu vælger man i stedet for en proces hvor

synspunkter og det gør jo at man bliver sårbar over for den kritik at man

på det her område har tilrettelagt det sådan at det aldrig kunne ende med et et bredt forlig det synes jeg

at det altid styrker

mange flere milliarder end regeringen havde i sit udspil og heldigvis

præcis hvad tallene er det jeg synes er afgørende og det som vores kritik

man satte dem man mente var dygtigst til

til at vurdere situationen og de sagde at hvis det skal lykkes at skabe både

radikale fysiske og sociale forandringer kræver det

og derfor humper ghettoindsatsen hvis vi kan kalde den det jo af sted på det ene ben nemlig de fysiske forandringer mens man har glemt at tage det andet

det radikale venstre om de her udfordringer

men da jeg så

kloge sig på hvorvidt socialdemokraterne og sf har været inde omkring de

politiken kunnet se at ministeren

nu er socialdemokraterne

bare en kommentar her til at de ord ministeren

jeg mener at regeringen kunne have tilrettelagt processen på en sådan måde

men må jo konstatere at det havde man ikke viljen eller evnen til det beklager

og formålstjenligt om man havde fået et bredt forlig om det her og jeg mener at

at forhandle med flere partier end med få partier

østergaard vil jeg sige at det

alene med at finansiere nybyggeri der er andre kilder men det der er uden for debat

pålagt udgifter i størrelsesordenen ti milliard

ti milliard kroner er jo gået til at finansiere de skattelettelser man har givet til ejerne

det er altså at tage penge fra lejere

det kalder jeg et klokkeklart

radikale venstre som jeg håber at skulle samarbejde med

jo grundlæggende er udtryk for solidaritet fordi lejerne via landsbyggefonden hjælper de områder der er nedslidte hjælper de områder hvor der

bidrager til dem der har været mindre heldige

for solidaritet og det er udtryk for at man sørger for at de dårligste boliger bliver hjulpet man har bare ikke haft råd til det man har jo tømt landsbyggefonden i en grad så den har måttet gældsætte sig og derfor

renovering derfor roste jeg før at der kommer lidt gang i den nu

boligområder i danmark som er forfaldne og hvor vi for længst skulle have været inde at renovere også for at løse boligsociale

blevet stærkt stærkt forsinket nå der er tre gode grunde til at vi ikke kan støtte det lovforslag der ligger her det ene er det

boligsociale problemer

at etnicitet skulle være et særligt problem

den her måde at prøve at løse de boligsociale problemer på

i store boligkvarterer er den største grund til at vi har boligsociale problemer arbejdsløshed ungdomsarbejdsløshed unge der ikke får en uddannelse

at der er boligsociale problemer i dele af

problem som et uddannelsesproblem som et arbejdsløshedsproblem i stedet for at prøve

der må du ikke flytte ind og så kan boligen måske oven i købet stå tom som om det skulle være en forbedring på noget som helst derfor foreslår vi at man forbedrer boligområderne med renovering med at skabe arbejdspladser butikker skoler institutioner og klubber

får bygget op i de områder hvor der er problemer man

løst fattigdomsproblemet alene det at man sørgede for at der ikke var nogen der var så fattige

råd til at forlade deres bolig at deres børn ikke havde råd til at deltage i selv de mest elementære aktiviteter i skolen og i fritiden

stort fremskridt men det gør man jo ikke tværtimod gør man

noget der ville hjælpe ganske gevaldigt i

har også et andet forslag som man måske vil sige lyder lidt overraskende i hvert fald

de områder der skal have garanti for fritidsjob

altså er helt sikret at de har et arbejde at give sig til når de har fri

de kan have nogle fornuftige fritidsaktiviteter

komme ud i al mulig snavs

er mange andre redskaber der bør tages ind

har et fortsat tyveri fra landsbyggefonden fra lejerne i det almene byggeri det er milliarder der er taget fra lejerne

har erstattet penge som staten tidligere ville have betalt og alene

lovforslag snakker vi altså om en en besparelse for staten på to milliard kroner

at hvis man så kommer igennem med at nogle mennesker ikke må bo i et bestemt kvarter men skal finde en bolig et andet sted så bliver man jo nødt til at sørge for at man finder den bolig til folk der er man nødt til at gå uden for uden for kommunegrænsen

på tilfredsstillende vis at kunne finde en anden bolig

indføre anvisningsret i de private lejeboliger det er meget mærkeligt at

at anvisningsretten fra kommunernes side kun skal gælde almene boliger

man bør også kunne finde metoder til

anvise bolig i de rige kommuner for eksempel nord for københavn

få udtyndet de ghettoer vi har nord for københavn så der ikke kun bor rige mennesker der men altså også bor mennesker der har en anden indkomst end dem der normalt

er bestemt noget man burde tænke i

næsten kan gætte ud af det jeg har sagt vi vi stemmer imod l tres vi stemmer imod l en og tres vi er mere positive over for l to og tres det afhænger lidt af udvalgsarbejdet men det vil nok ende med

jeg vil først sige tak for den overvejende positive modtagelse af forslagene forslagene her ligger i

her går på to ben for det første sikres en ambitiøs indsats i de udsatte

ghettoområderne og der bliver bedre mulighed for nedrivning der hvor det er hensigtsmæssigt det er markante tiltag som vil skabe en positiv udvikling i ghettoområderne

forhindre at nye områder falder ind under betegnelsen samtidig

vi med at gøre en særlig boligsocial indsats i de udsatte boligområder de næste fire

andet fokuserer vi på beboersammensætningen det kræver en mere præcis styring af anvisning og udlejning vi foreslår derfor stop for kommunal anvisning og udlejning til en række forskellige persongrupper og det gør vi ud fra den betragtning at de vil have bedre af at bo andre steder end i ghettoområderne og i områder der kan anvende kombineret udlejning

jeg kan forstå på ordførerne vil blive stillet under udvalgsbehandlingen samtidig

jeg kvittere for at man har tænkt sig at gå meget konstruktivt ind i behandlingen af de her tre lovforslag

jeg kort vil svare på her

det var jeg som socialminister havde talt med fra henholdsvis socialdemokraterne og socialistisk folkeparti det er rigtigt at jeg

boligordførerne fra de to partier men jeg har talt med finansordføreren fra socialdemokraterne og jeg har talt med gruppeformanden fra socialistisk folkeparti så noterer jeg mig også at

betragtninger og nogle ord som de ikke har taget med i deres eget oplæg ny tryghed i udsatte boligområder jeg kan blandt andet forstå at de to partier hæfter sig ved at

betragtninger i forhold til fattigdom og sociale forhold

lavet sammen med socialdemokraterne

nødvendigt at sætte en række tiltag i gang det var blot lige i forhold til nogle af de bemærkninger der

ser frem til de spørgsmål der måtte komme under

jeg optimistisk men nu hvor vi har været

få en boligaftale på plads og vi kan se resultatet

jeg desværre sige at det der karakteriserer nogle konservative politikere nemlig et socialt engagement desværre ikke noget der er kommet til udtryk i

står her med et notat fra

børnefattigdommen i storbyernes ghettoer

så mit spørgsmål til

tilfredsstillende for en konservativ socialminister at man kort tid før man skal sidde og forhandle

som socialminister ikke har noget socialt engagement det vil jeg vælge at lade stå

en rapport der er kommet fra arbejderbevægelsens erhvervsråd

den tilbage til boligordføreren og hæfte mig ved at de her udtalelser der kom fra arbejderbevægelsens erhvervsråd her i august to tusind og ti

figurerer i det oplæg som kommer fra boligordførerens eget parti om en indsats i ghettoområderne

jeg også henvise til at den her boligaftale jo ikke er det eneste der kommer til at foregå i de udsatte boligområder

ghettoområderne der vil også være en massiv indsats i forhold til nogle af de aftaler der er lavet gennem satspuljeaftalerne

forhold til hvad socialdemokraterne har

akut hjælp til fattige børn og ingen børnefamilier skal sættes på gaden det var bare nogle af overskrifterne

områder fra fattigdom og ind til at få en bedre tilværelse

den konservative minister ikke engang byder boligordførerne fra

og social udstødelse og det er blandt andet baggrunden for at jeg er rigtig glad for barnets reform

som træder i kraft her per første januar

som virkelig støtter op om unge mødre og familier der er i en udsat situation

for at jeg er rigtig glad for at vi med den her ghettostrategi

så de er bedre rustet når de kommer i folkeskolen

ikke forholder sig til i socialdemokraternes forslag til et ghettooplæg

baggrunden for at jeg lægger meget vægt på at vi også ser på beskæftigelsesindsatsen for

at det vigtigste for boligordføreren er at sætte ydelserne op så man skal være

arbejde og dermed også få mulighed for at kunne klare sig selv

ansvar og have et socialt engagement og

jeg er desværre ked af at ministeren så ikke har kunnet få det til

ikke har hjulpet mod den stigende fattigdom vi ser i går i folketingssalen stod jeg her og fortalte ministeren at der altså i dag er ethundrede og sekstusind voksne mennesker der lever for under enogfirstusind kroner om året det er der ikke særlig meget relativ fattigdoms grænse over selv om jeg også gerne så en relativ fattigdoms grænse

med at få enderne til at mødes vi ved også at der er fireogtyvetusind børn

i fattigdom i de udsatte boligområder

landet og det er jo altså områder som ministeren har ansvaret for både boligpolitikken og socialpolitikken

ministeren påberåber sig ved at sige at

fra statens side går ind og tager et medansvar for at sætte en positiv udvikling i gang i

boligområderne så hvorfor vil man ikke gå ind fra statens

for det andet siger

rigtig mange penge på bankbogen

det relative fattigdoms begreb ikke sortere fra

udtryk for er ude igen inden for et år

rigtig mange svagheder det var derfor

havde en lang diskussion omkring det i går men jeg

jeg mener heller ikke er særlig meget relativt i at have enogfirstusind kroner om året

lovforslagene er ambitiøse nok og jeg havde gerne set at vi var blevet inviteret med i konkrete forhandlinger

havde gerne set at landsbyggefonden kunne renovere for endnu flere penge så vi kunne komme af med den renoveringspukkel

renoveringskøen bliver genopbygget i slutningen af perioden hvad vil ministeren gøre

vi når tilbage på det samme niveau som vi har nu og som altså har betydet at vi får et efterslæb

renoveringsprojekter hvad vil ministeren gøre når man efter de første tre år er tilbage på det nuværende niveau som

med blot fyrre procent af medianindkomsten i forhold til hvem jeg

synes jeg heller ikke det var just befordrende at

at herre villy søvndal gik ud og faktisk proklamerede

boligaftalerne gennem de seneste år

brug for flere midler i forhold til at afvikle ventelisten vil jeg blot sige

dansk folkeparti og det radikale venstre

vi også er interesserede i at den bliver afviklet

ordet er forsvarsministeren

lignende drøftelser

b to og tres som blev fremsat af enhedslisten den trettende december to tusind og seks

ansvar for at sikre at den humanitære folkeret og menneskerettighederne overholdes

som krænker tilbageholdtes rettigheder tortur og anden form for mishandling bør naturligvis øjeblikkelig undersøges og retsforfølges

ansvaret for den pågældende tilbageholdte

vil bero på en konkret vurdering af omstændighederne på jorden

vil også spørgsmål af folkeretlig karakter vedrørende medansvar for tilbageholdte

til at indgå i den samlede redegørelse vedrørende irak og wikileaks som jeg vil forelægge for folketinget

er en helt særlig udfordring vi mener bare ikke at enhedslistens forslag er den rigtige løsning

og som er centralt for regeringen er at

eller i et andet land

aftalen skal sikre at personer som danske soldater overdrager til afghanske myndigheder behandles i overensstemmelse med internationale forpligtelser samtidig har den afghanske regering forpligtet sig til ikke at eksekvere dødsdomme over personer som danske styrker har tilbageholdt og overdraget til afghansk varetægt danske styrker fører løbende tilsyn med tilbageholdte der overdrages til afghanske myndigheder ligeledes har både internationalt røde kors og den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission adgang til at besøge de overdragne personer derudover

isaf lande det vil sige lande som har tropper i afghanistan i løbende dialog med de afghanske myndigheder om forhold vedrørende tilbageholdte

side lægger vi stor vægt på at de personer som danske styrker måtte tilbageholde og overdrage til afghanske myndigheder behandles korrekt

på at danske soldater både har en handlepligt og en meldepligt såfremt de bevidner tortur eller umenneskelig behandling

forsvarets personel skal søge at hindre enhver i at udøve tortur grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf hvis det kan ske uden at personellet derved udsætter sig selv eller andre for særlig fare eller opofrelse citat slut dette følges op af en meldepligt

hvis de har kendskab til eller rimelig mistanke om at nogen har til hensigt at overtræde overtræder

citat slut denne handle og meldepligt gælder for alt forsvarets personel

internationale missioner samme pligt gentages også i de missionspecifikke direktiver som eksempelvis det der

soldaterne i afghanistan derudover

fremgår det også af soldatens kort som er et kort hver eneste

af vores soldater er udstyret med at hvis man ser overtrædelser af reglerne for magtanvendelse krigens love menneskerettigheder eller i øvrigt overværer opførsel der strider imod korrekt adfærd for myndighedspersoner så skal det noteres og øjeblikkeligt rapporteres til chefen

får vores danske soldater før udsendelse uddannelse i humanitær folkeret

i overholdelse af den humanitære folkeret og menneskerettighederne det er også et integreret element når vi fra dansk side uddanner udenlandske soldater og sikkerhedsstyrker

eksempelvis gør i afghanistan i forbindelse med planlægning af operationer indgår spørgsmålet om overholdelse af de internationale regler

en militærmanual til brug for forsvarets personel manualen skal omfatte en række relevante forhold for udsendte soldater blandt andet i relation til den humanitære folkeret jeg vil dog understrege at den humanitære folkeret allerede som som nævnt er indarbejdet i forsvaret i form af direktiver med videre det er derfor vigtigt at den militærmanual som vi går i gang med at udarbejde får en merværdi for forsvaret

muligt for at sikre at personer der tilbageholdes under operationer

bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne behandlingen af tilbageholdte er en udfordring der vedrører alle lande som yder troppebidrag i internationale militære operationer derfor skal løsningen også findes internationalt i to tusind og syv tog regeringen initiativ til den såkaldte copenhagen process om håndteringen af tilbageholdte ambitionen er at opnå en bred international tilslutning til et sæt retningslinjer for håndtering af tilbageholdte både relevante internationale organisationer

bred kreds af lande fra hele verden deltager i processen

altså et aktivt dansk arbejde med henblik på at håndtere udfordringerne i tilbageholdte personer i internationale operationer

til at forkaste beslutningsforslaget er hensynet til samarbejdet med andre lande

i andre samarbejdspartneres varetægt orienteringer om hvor disse personer måtte befinde sig eller kræve ret til at føre tilsyn med personerne hertil kommer at en spredning af ansvaret for tilbageholdte personer

jo ikke nødvendigvis betyder at de tilbageholdte personer bliver mere beskyttet som jeg sagde i min indledning i henhold til folkeretten

har ansvaret for den person det ansvar skal ingen kunne fralægge sig

kan regeringen ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag det betyder ikke at vi ignorerer de problemstillinger som forslaget behandler og som jeg også nævnte i min indledning vil spørgsmålet om medansvar blandt andet blive berørt i forbindelse med regeringens redegørelse vedrørende de danske soldaters indsats i irak og

vil regeringen fortsætte med at yde en aktiv indsats for at sikre

som desværre blev afvist her i folketinget det er så

der gør at vi fremsætter det igen er selvfølgelig de oplysninger der nu er kommet frem om at fanger som danmark har været med til at tage

når vi hjælper et andet land med at tage en fange eller vi i samarbejde med det andet land tager en fange kan vi så sige at vi ikke har noget ansvar

men jeg lytter mig dog til at ministeren nu

ikke kan udelukkes at danmark har et medansvar hvis vi har et medansvar for fanger der bliver taget i en koordineret aktion hvordan skal det medansvar så

også fuldstændig korrekt det har vi også diskuteret tidligere i dag på et åbent samråd

hvor der er fælles operationer og

har vi et medansvar

andet det med om man skal sprede ansvaret ud på mange forskellige stater

fører lister eller flere stater der skal holde øje eller flere stater der skal føre tilsyn

set også føre til en ansvarsforflygtigelse fra nogle stater

fange så har begge stater ansvaret for vedkommendes videre skæbne så det er ikke så ukendt

men det vi i virkeligheden har foreslået er jo at hvis vi er med til at tage en fange så har vi også ansvaret for at følge med i føre tilsyn med

sker med den fange efterfølgende det fratager ikke for eksempel afghanistan

det er bare et ansvar for os

at føre tilsyn med dem vi er med til at tage til fange særlig i et land som afghanistan

så er det jo vigtigt at føre

hvordan forestiller ministeren sig hvis vi har et medansvar som ministeren nu erkender

at holde fast i hvad det er der skal til hvis

så skal vi jo føre lister vi skal føre tilsyn vi skal kontrollere også fanger som vi ikke selv har tilbageholdt

set overtage ansvaret for alle de tilfangetagne der er der inklusive dem der er taget af afghansk politi fordi de har stjålet

inklusive dem som er taget af den afghanske hær fordi den afghanske hær rent faktisk har vurderet at det her er nogle man skal tage til fange

at vi skal tage et fuldt ansvar for alle dem som tilbageholdes i vores område

kræve at vi skal have oplysninger om tilbageholdte som er i andre samarbejdspartneres

vi skal have orientering om hvor de personer

står meget konkret i beslutningsforslaget at det er fanger der er fanget i forbindelse med aktioner hvor danske styrker er involveret det er da noget helt andet

er nogle som enten udføres af os eller også udføres de af afghanerne

det ville være aktioner som foregår

danskledet operation fordi vi har et operationsområde som vi

godt sige at det er en danskledet operation

anfægter fordi det synes jeg

set ikke skal gælde i forhold til vores tilbageholdte det er altså også strid med folkeretten som lige præcis siger at

eller tilbageholdes i danskledede militære aktioner eller aktioner med betydelig dansk deltagelse

for det her beslutningsforslag som hedder

skal føre lister over alle personer

tilsyn vi skal modtage orientering og så videre

det her med samarbejdet og hensynet til andre lande og hvor

den her klare skelnen som blandt andet fremgår af folkeretten

laver partnering med de afghanske myndigheder

afghanistan er en suveræn stat i sidste ende afghanistans ansvar og det er det også i

jo nok at det vi skal gøre i afghanistan for jeg ved godt at afghanistan er et vanskeligt tilfælde fordi det er et udviklingsland

at gøre det jeg hørte ministeren sige var jeg skrev det ned her

at afghanistan er en suveræn stat og ministeren

på et samråd vi arbejder sammen med afghanske sikkerhedsstyrker men der er ikke en fælles kommando eller vi har ikke kommando

lige præcisere hvad det er ministeren mener for

en ladeport af ansvarsområder som jeg ikke tror at nogen af os i denne sal har interesse i i

dermed at alle der tilbageholdes i vores ansvarsområde uanset hvem der tilbageholder dem uanset

men herre holger k nielsen mente at jeg læste beslutningsforslaget forkert og jeg siger man kan faktisk godt læse beslutningsforslaget sådan at alt hvad der foregår

ja det men det betyder jo i virkeligheden at ministeren læser noget ind i det forslag vi nu behandler som der ikke

ind i det og på den baggrund forkaster ministeren forslaget betyder det at hvis vi

er anderledes med hensyn til ministerens holdning til det

jeg har det ligesom herre holger k nielsen at jeg har svært ved at læse det her ind i det men men jeg bøjer mig hvis juridisk sagkundskab siger at det kan man læse ind i det men skal jeg forstå ministeren sådan at så kan man i

vil det ændre på regeringens holdning vi afviser forslaget uanset hvad

i formiddag hvor vi jo havde samråd om stort set det samme blandt andet med det udgangspunkt der hedder at afghanistan

i gang med at lave partnering sammen med de afghanske sikkerhedsstyrker det er både

det dem der har ansvaret for de pågældende fanger

laver vi uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker i forbindelse med netop overholdelse af menneskerettigheder og overholdelse af folkeret og endelig som jeg også var inde på

sig i henhold til de internationale konventioner og det er jeg også ret sikker på at

i ordførerrækken

herre helge adam møller som efterfølgende sidder i formandsstolen og derfor ikke kan tage del i debatten hvad nogle måske synes er meget fornuftigt og andre det modsatte værsgo herre

her så vil vi da meget gerne lave det om

det der står i forslaget er at regeringen skal indføre et regelsæt for dansk krigsdeltagelse der sikrer at fanger der pågribes eller tilbageholdes i danskledede militære aktioner eller aktioner

behandles i overensstemmelse

det konservative folkeparti så med

eller operationer hvor danske styrker udgør en meget stor del af indsatsen

i dag med til at tage fanger og vi ved at nogle af de fanger vi er med til at tage ender i fængsler med tortur forsvinden eller drab men det er ikke noget som

er det herre karsten nonbo som ordfører

det er jo svært at tilføre debatten noget nyt efter at have hørt

jeg har lidt indtryk af at jo mere man siger jo mere

så meget at misforstå der er jo to dele i det her

efter den humanitære folkeret og menneskerettighederne

sørge for de tilbageholdte fanger vi tager og

dem skal vi give ansvaret og så skal vi samtidig

de lever op til ansvaret vi skal instruere dem

ikke for at besætte dem derfor siger vi

en betydelig dansk deltagelse er det når der er to mænd med er det når vi har haft en observatør

det kan vi andre forstå

udvikling i den diskussion vi har haft i folketinget

udtrykt ved at ministeren nu anerkender at der kan være omstændigheder

sammen med andre lande er herre karsten nonbo enig i det og i givet fald hvis vi har et medansvar

ministeren svarede at det var ud fra en konkret vurdering og så bad herre frank aaen hele tiden om om at få en teoretisk

er det noget man vender tilbage til hver gang der er en konkret sag for så kan man give en konkret vurdering

bare spørge hvis der så efter en konkret vurdering er tale om et medansvar

at vi her i den her sal ikke så meget ser på hvad indholdet i et konkret forslag er men men mere lægger mærke til hvem det er der

forslaget når vi tager stilling til hvad vi vil

af enhedslisten det virker sådan lidt som en automatreaktion fra ministeren og venstre og konservative

det synes jeg er ærgerligt jeg synes at det er et vigtigt forslag og det er

et lignende forslag tilbage i to tusind og seks

syv det der hed b to og tres men man skal også lægge mærke til at ordlyden

enhedslisten i virkeligheden er vågnet op og har set en større del af virkeligheden end der var udtryk for

er der to dele i det her beslutningsforslag der er en første del som handler om at der skal laves et regelsæt for dansk deltagelse i krigslignende situationer men det har vi jo besluttet

der skal laves en militærmanual og den vil også dække de forhold at vi tager fanger på en ordentlig måde og i

at der skal føres lister og der skal føres tilsyn når der er taget fanger med dansk medvirken der må man sige at når man ser og læser teksten

teksten så er det for upræcist for det der med dansk medvirken hvad i alverden er det

ja vi har en dansk medvirken

fulde fem der vil hævde at vi skal føre lister og tilsyn med alle fanger der tages i afghanistan

det der kunne være interessant var i stedet for at vi bare automatpiloten

afviser vi fordi det kommer fra

er principielt vigtigt så lad os dog drøfte det

se om vi kan komme frem til en fornuftig beslutning og en fornuftig formulering af det her for eksempel ved at se på hvad der

den første del af beslutningsforslaget altså det her med en dansk ledet eller betydelig dansk indsats i en mission så er vi da kommet et skridt videre derfor skal min opfordring være at vi tager det her fra den positive side og diskuterer hvordan

finde en formulering der gør

jo enige om og ministeren har gentagne gange påpeget det er enig med ministeren

vi bare siger at vi gør vi skal også gøre det reelt men det næste punkt og grunden til

præcise med hvad vi siger og hvad vi formulerer er

som om vi nogle gange lægger ansvaret over på den enkelte soldat der står med støvlerne solidt plantet i ørkensandet i helmand

vedkommende soldat sørge for at vi overholder konventionerne fordi vedkommende soldat har fået et lille plastikkort af forsvaret inden

det kan man simpelt hen ikke det må være sådan

når vi siger at vi vil overholde konventionerne

siger at vi vil overholde konventionerne og holde øje med de fanger der er så ved vi jo alle sammen godt at de fanger vi selv tager og selv har ansvaret for

har vi et vist ansvar for men vi ved jo også alle sammen at der er en gråzone hvad betyder det at nogle der har været med os på en dansk mission

jeg taler ikke om et juridisk ansvar jeg taler ligeså meget om et moralsk og etisk ansvar for at vi følger det her til dørs

uenige om så derfor skal min opfordring være

et udvalgsarbejde så vi alle sammen kan blive enige om at det der er ånden bag ved det her i virkeligheden er relevant og det burde vi fælles have en interesse i

enige om når det er en dansk ledet

fem andre nationer

nogen

der er leder hvorfor kan vedkommende ikke

vi sætter vedkommende

at vi føler at vi skal være noget mere

niveau i

sidde og følge det

en helikopter liftet i forhold til en mission så medvirker vi jo

hvis vi kører kantinevogne medvirker vi også bare lidt længere tilbage har herre john dyrby paulsen en

jeg svært ved at se andet end at det rette

være småting lige fra at man har leveret kortene til at man har leveret efterretningsoplysningerne og alt muligt andet derfor er det noget der skal formuleres

ud fra en juridisk vurdering skal vi jo også finde ud af så jeg kan ikke sige at jeg har et forslag der

er juridisk bindende det er der folk der er meget

det der er formuleret i en anden del af beslutningsforslaget nemlig det her med en dansk ledet

mishandlet udsat for tortur og eventuelt drab har danmark så slet ikke noget ansvar for

er med til at tage en afghaner til fange

det så ikke lige er danske soldater men

fængslet mishandlet tortureret eller dræbt

besvare spørgsmål hvis der er en helt konkret

herre ib poulsen ikke svare på siger så at

krigerisk udenrigspolitik i det her land hvor militære interventioner er blevet det helt fremtrædende i dansk udenrigspolitik

har givet og giver stadig væk helt nye problemstillinger som vi skal forholde os til

vender hjem og har store problemer når de vender hjem

håndteringen af situationer hvor mange civile bliver dræbt

som kommer hjem og skal begraves

familie som er dybt berørte af

i forlængelse af de nye problemstillinger er også spørgsmålet om tilbagetagne fanger

dominerede debatten særlig meget det var det heller ikke da vi behandlede de første

var så opmærksomme på men det er vi jo blevet siden hen ikke mindst

på baggrund af de sager som har været oprullet i forskellige medier

hvor hele spørgsmålet om genèvekonventionerne folkeretten

nærværende betydning for

jeg synes det er meget relevant at enhedslisten fremsætter

kan være rigtigt at fanger vi taget til fange og overgiver til

udsat for tortur

styr på hvad der sker med de fanger efterfølgende

mange af de sager der er kommet frem senest

afsløringerne illustrerer og

vi nødt til at forholde os til og det er derfor

beslutningsforslag jeg kan forstå at ministeren og

semantiske delanalyser af hvad der står her selv om der

handler om det handler om at når danske soldater pågriber fanger eller er i situationer hvor der er betydelig dansk deltagelse

pågrebet fanger har vi også efterfølgende et ansvar jeg synes det er rigtigt at vi tager det her spørgsmål op jeg synes det er rigtigt at det

herre niels helveg petersen

at det er en meget relevant debat som enhedslisten

i de senere år været en lang række sager hvor der har været bragt tvivl om

er gældende og hvilke situationer der er opstået i kølvandet på

den internationale deltagelse som

hører den konservative ordfører

så virker noget fjernt fra den

der har vi jo deltaget i aktioner godt nok

vi tænker på usa og abu ghraib

også selv har fundet anledning til at kritisere derfor er der god grund til

bliver behandlet præcis efter de

alle de her konventioner overholdes uanset hvem der tager fangerne og hvem der er fanger derfor derfor

er aftalt at der skal laves en militærmanual som helt åbenlyst

ting som er nævnt her i beslutningsforslaget derfor

behov for at vi langt mere tydeligt forholder os til hvordan vi med de konflikter vi havner i nu håndterer de regler der er på området så vi er sikre på at ingen efterfølgende skal kunne rette kritik mod danmark eller de danske soldater fordi fanger vi har taget ikke er blevet behandlet efter forskrifterne så vi

den her aftale om den militære manual som vi mener bør kunne løse opgaven og det opfordrer vi

blotlagt helt tydeligt

en dansk ledet operation

en iraker til fange

selve anholdelsen men vedkommende

udleveret og dagen efter

at der var et ansvar at gøre gældende for hvordan kunne det ske

det her drejer sig om kan man

lave operationen som det er beskrevet i nogle svar vi har fået fra ministeren hvor vi omringer en fange og så lader vi afghanerne tage fangen og så slipper vi ansvaret selv om vi ved at afghanerne har fængsler med udbredt tortur mishandling forsvinden drab

det er ikke vores ansvar vi lader det bare passere det er jo det diskussionen drejer sig om det er

mennesker som vi har i vores varetægt eller

som vi selvfølgelig har et stort ansvar for hvad der sker videre med jeg vil sige at i den debat blev vi hældt ned ad brættet for at bruge det

i det forløb der har været frem til i dag er

hver gang blevet hældt ned ad brættet med argumentet om

danmark har intet ansvar

lidt besynderlig argumentation om at det her forslag skulle betyde

alligevel sige at der er sket sket noget i dag får vi en erkendelse af at der kan være et muligt medansvar for danmark i det omfang vi har været med i en operation selv om det er et andet land der konkret tager fangen det er alligevel et stort fremskridt vil jeg sige

kan blive tale om et medansvar vi havde en statsminister der forleden dag da han hørte forslaget første gang udtalte

at han var lunken over for forslaget jeg vil sige at landets statsminister plejer at være anderledes skarp i mælet når det drejer sig om et

på forsvarsområdet

besynderlig men dog en

det her forslag blandt andet går ud på

et ansvar måske kan det bringe debatten lidt videre hvis jeg

citerer fra et bilag vi har fået i forsvarsudvalget bilag syv og tyve som er en analyse

er tale om en fuldstændig dansk kontrolleret og styret operation

danske myndigheder instruerer … så har vi ansvaret uanset om det er en brite der foretager tilfangetagelsen som det skete i irak og

analyse i forhold til den debat der har været og derfor synes jeg

trods alt bevæger os fremad

også tillade mig at sige uden at det skal være pegefinger

vi nu haft den her debat

været mere fokus på området men som bekendt

stort flertal i folketinget

frem på det gør vi ikke altså tværtom ansvaret for hvilke regler der gælder og ansvaret for at reglerne er tydelige og klare

forsvarskommandoen så det her er jo en hjælp til soldaterne at de ved hvad det er for nogle regler de skal rette sig efter hvad det er der er danmarks politik

radikale venstre som har været positive over for at arbejde med problemstillingen

vi selvfølgelig indstillet på det men vi vil meget gerne nå frem til en form for vedtagelse det

en beretning i forsvarsudvalget der ligesom understreger at sådan skal det skal det være jeg synes ikke at det bare skal krybe ind i en forligskreds jeg synes det er vigtigt at vi holder det